med en ret stor udfordring nemlig den udfordring at selv om

tager en uddannelse klarer sig godt har mod på og håb om fremtiden så er der desværre også nogle der falder igennem på trods af tør jeg godt sige alles gode viljer

er det slet ikke lykkedes i tilstrækkeligt omfang det må vi nok alle sammen påtage os et ansvar for

tallene har stået pænt i stampe i en meget lang årrække syv år efter

har hver femte ung hverken en studentereksamen eller et svendebrev eller et arbejde hver femte mange fordi de reelt ikke har lært at læse eller regne selv om de har gået ni eller ti år i skole ordentlige faglige forudsætninger

for mig at se det helt afgørende for at man kan flytte sig socialt

skolereform men vi er ikke i mål

mærkesag for regeringen og for mig er det en hjertesag og det man vel kan sige

at i dag er det sådan at de unge og deres forældre

har det sværest bliver mødt med de mest komplekse tilbudsmuligheder en slags betonloft som vi skal have splintret vi bliver nødt til at gribe tingene an på en

ny måde ekspertgruppen har så i dag fremlagt en række

anbefalinger som tager udgangspunkt i de unges behov ikke i junglen af institutioner og ordninger men i de unges behov og som anerkender at nogle måske først skal have et arbejde og så senere en uddannelse det vigtige er at de umiddelbart efter

noget meningsfuldt alle unge skal med

helt klart hvor det samfundsmæssige ansvar for den opgave ligger

i kølvandet på ekspertgruppens anbefalinger i regeringen er vi enige i at ansvaret skal placeres solidt og entydigt hos kommunerne

også enige med ekspertgruppen i at der er brug for et helt nyt forberedende tilbud for unge under tredive år der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse et nyt uddannelsestilbud der skal erstatte de eksisterende ordninger for unge produktionsskoler vuc

ordblindeundervisning erhvervsgrunduddannelse frie fagskoler og så videre og så videre et gennemtænkt tilbud som giver større sammenhæng og overskuelighed

med ekspertgruppen i at det nye forberedende tilbud skal placeres på en ny institutionsform så langt så godt nu skal vi som andre se nærmere på anbefalingerne og regeringen vil så senere i foråret offentliggøre et konkret reformudspil og indkalde partierne til forhandlinger og undervejs vil vi drøfte med kommunerne hvordan vi hjælper de mange unge der i dag tumler skævt ind

i voksenlivet den indsats er jo en del af en bredere dagsorden danmark er mulighedernes land og det går godt i danmark beskæftigelsen stiger ledigheden falder

alle danskere til at gribe mulighederne

milliard kroner over tre år til de skoler der har de

jo den samme overvejelse der ligger bag og det er i øvrigt også på linje med ekspertgruppens anbefaling om turboforløb

i udskolingen nu tager vi

afsluttet på en positiv måde og så vil temaet denne gang blive bedre voksen og efteruddannelse så er det ud

regeringens fælles engagement i at vi ikke taber nogen på vejen vejen så

jo også en dimension på den samme dagsorden

til et partnerskab om fremtidens arbejdsmarked så er det med den ambition at gøre alle klar til at gribe mulighederne i den stadige hastige og teknologiske udvikling vi er vidner til for vi har en ambition om at gøre alle til fremtidens vindere det ligger mig meget på sinde at det lykkes jeg synes det er den vigtigste opgave vi står med overhovedet og jeg er meget tilfreds med det indspil der er kommet til den debat og vil

politiske partier til at tage del i den her debat og altså i dag også udstikke den forhåndsinvitation at vi i løbet af foråret vil indbyde til konkrete forhandlinger

og så er det inden vi kommer så langt

faktisk uddannelse så på den måde kommer tingene til at hænge meget godt sammen vi har i dag lagt

med syv konkrete forslag til hvordan

den mangel på arbejdskraft som allerede nu viser sig i mange danske virksomheder kan

den sidste vinterdag at foråret er på vej det skulle

de danske virksomheder selv om det mange steder

nærmer os en situation hvor danske virksomheder

kan få lov til at vækste så meget som de egentlig har potentiale

dansk arbejdskraft vi har rigtig meget god dansk arbejdskraft men mange har også behov for at få lov til at dygtiggøre sig

flere ufaglærte skal have lov til at blive faglærte og vi har et ønske om at nogle af vores dygtige studerende kan få lov til at komme ud

til andengenerationsreformerne som ikke handler om arbejdsudbuddet men som handler om at sikre at danske lønmodtagere kan klare konkurrencen

regeringen være med til at vi i det her forår laver en bred politisk aftale

der er den veluddannede danske arbejdskraft som vi har behov

og jeg kan jo se at i hvert fald to tre af de punkter

det starter vi drøftelser med arbejdsmarkedets parter om straks de melder klar bane efter overenskomstforhandlingerne og jeg kunne meget vel forestille mig at der i kølvandet på det forløb med arbejdsmarkedets parter også vil være

et afledt christiansborgforløb så det vil

at vi kan få til at fungere lige så konstruktivt

og forhåbentlig også med et resultat som er er til gavn for rigtig mange mennesker vi er jo i gang med at diskutere boligskat

med regeringen og jeg vil gerne

gentage det jeg har sagt ved andre lejligheder vi håber på en bred politisk aftale hen over den politiske midte der kan skabe tryghed for boligejerne og sikkerhed omkring en må man sige meget væsentlig del af dansk økonomi det går lidt langsomt med forhandlingerne jeg håber stadig væk på en bred aftale og det er der fortsat et ønske om fra vores side men

nødt til spørge statsministeren i dag hvornår får vi og

danskerne indblik i hvordan regeringen har tænkt sig at finansiere et nyt boligskattesystem

ganske mange milliarder til det her område

der skal betale den regning så hvornår får vi

vide hvordan regeringen har tænkt sig at finansiere boligskatten

når der bliver lovet to og tredive milliard

i dag og der svares så hurtigt på spørgsmålene så lad os lige få sluttet den her af med et helt konkret spørgsmål nemlig hvem er det der skal finansiere det er det lejerne

spørgsmål om her i dag i spørgetimen var et andet emne

i aftes da jeg så nyhedsudsendelserne kunne glæde mig over at statsministeren

skejby det er jo en sag som

egner sig til den fremtid vi har foran os og

hjælp til folk der bliver syge det som er en helt konkret bekymring vi har og som jeg gerne vil drøfte med statsministeren er om der på de her nye sygehuse man bygger

noget der ligner en femtedel af det antal sengepladser vi tidligere har haft som i

måske allerede ved at være gældende nu ikke længere

i det danske sygehusvæsen samtidig har vi jo en situation hvor

kan honorere det antal

bliver skubbet hjem for hurtigt det kan være op til en en weekend hvor man skal tømme hospitalsgangene og hvis kommunerne ikke er parate til at tage imod de her borgere så falder

havde besøgt skejby i går så var helt klædt på

i en årrække og jeg skal nok

også en glæde at være til stede ved indvielsen i går

se frugten af egne beslutninger og jeg kunne næsten unde herre kristian thulesen dahl at

jo fordi vi traf modige beslutninger op gennem nullerne at vi fik frigjort de beløb

en kvalitetsfond på fem og tyve milliard kr som har givet et boost til

det i danmarkshistorien før det er jo de største byggerier siden christian

som vi ser i øjeblikket og det kommer til at løfte

som fuldstændig standard er mulighed for at pårørende også kan overnatte

bliver et kvalitativt løft det kommer til at skabe større tryghed for patienterne og mere sikkerhed

selvfølgelig om det er dimensioneret rigtigt altså kvantitativt og jeg

der er jo et eller andet med at man tilpasser kapaciteten samtidig med

man bygger ud og gør man det rigtige en til en i forhold til

er oplyst over for mig

svare til det der er det forventelige behov når man lægger til grund

en aldersudvikling der er i vores samfund men i øvrigt også lægger til grund fremadrettet det vi har set bagudrettet nemlig at der sker en udvikling i vores

at man gennemsnitligt vil have færre og færre sengedage

som som patient så jeg står

for nærværende med den opfattelse at vi får en kapacitet

til en normal situation så tror jeg

skal til at slutte at

altid vil være sådan at der lejlighedsvis vil være systemer der kommer under pres altså ved pandemier og og andet

vi ved der er mange ældre der har meget behov for hjælp

har det tilstrækkelige antal sengepladser samlet set i

en patient alt efter hvilken kommune vedkommende kommer fra om de i virkeligheden er parate

bliver man simpelt hen nødt til at få sat turbo på den diskussion der handler om det her sammenhængende sygehusvæsen altså

og de overvejelser vi gør os om effektivitet i lægebehandlingen og teknologiudviklingen

set har en sygehuskapacitet der er matcher behovet i en normal situation

dahl nu tager frem nemlig at der så er sammenhæng i alle vores

nære sundhedstilbud ude i kommunerne

en debat vi har været inde i mange gange før og vi har i øvrigt også i fællesskab

truffet en række beslutninger der skulle få det til at virke

for at give dem et incitament jeg tror ikke vi

den opgave jeg er ikke klædt på til

et helt oplagt emne for en fortsat drøftelse

at hvis det skal virke i en fremtid med flere ældre selv om de ældre

stiller det krav til at kommunerne skal kunne gribe patienterne når de løftes ud af sengen de skulle

alligevel registreret at man har haft et par sparerunder

og så fundet frem til at det antal sengepladser man til sidst kommer til at blive dimensioneret til

det man troede fra starten lige præcis er det rigtige antal sengepladser i forhold til behovet

for langt ned i forhold til at give den fleksibilitet som

enten overbelægningssituationen som skal klare det eller også

hjemme i kommunen og og det sidste er jo det afgørende det er det bedste

på gangene eller i rum der slet ikke er gearet til det eller egnet til det så derfor

for tilsagnet om at det her er noget vi kommer tilbage til og fortsætter kampen for at sikre det her sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for

undgå unødige indlæggelser

kommune for kommune og region for region og og vi skal

undgå en situation hvor mennesker unødigt indlægges

er jo at man også ser de samme problemer komme igen og igen altså det er jo de samme problemer der genbesøger en

nok heller aldrig den ideelle situation hvor der ikke er mere at spørge om altså hvor vi bare kan konstatere det var så det alt fungerer perfekt så det kræver et vedvarende fokus det tager jo ikke glæden

fra mig og øvrigt heller ikke fra spørgeren

frigjorde pengene men også ret modigt beslutningen om at få koncentreret anvendelsen af dem på seksten projekter i øjeblikket ser nogle fantastiske løft

på til den fremtid som bliver deres så det bliver spændende

se oplægget til ungdomsuddannelserne det vil vi også rigtig rigtig gerne

vores egne øjne med et ambitiøst udspil i sidste uge med tre og tyve konkrete

alt starter og slutter med eleven det vil sige at vi skal have en langt mere interessant relevant og meningsfuld

som fremtiden har fortjent

det vil sige give de enkelte folkeskoler langt højere frihedsgrader

pågældende skoler derfor er mit første spørgsmål til statsministeren

statsministeren er enig i at man med fordel kan give den enkelte folkeskole

dermed også udvise den tillid som jeg synes

over for de medarbejdere vi har og den ledelse der er på den lokale folkeskole så vil statsministeren være med til at sætte folkeskolen

og stabilitet tror jeg er blandt forudsætningerne for også den enkelte lærer i sammenspil med elever forældrekreds

kan udvikle sin sin undervisning altså så vi ikke til stadighed har en debat om

den rigtige folkeskole og den slags ting derfor er det er det vigtigt for regeringen at vi

skolereform og giver kommunerne fred og ro til at få

i relation til at give frihed

med styreformer og andet og senest har ministeren

det er der nu en helt naturlig dialog med skoleejerne

bliver etableret det er nok sådan jeg kan

halvtreds skoler vi vi så jo gerne at det var alle skoler men

er da i hvert fald en start grunden til det er selvfølgelig en

ned over alle skoler fordi det er forskellige børn og unge og der er forskellige lokale rammer så jo mere vi i hvert fald fra

kan gå ind og støtte op om at slippe folkeskolen fri jo bedre er det mit andet spørgsmål

kigget på og gerne så nemlig et opgør med de nationale test

bare fordi vi selv mener det men fordi der kommer flere og flere tilbagemeldinger om at de nationale test

forkert konkurrencekultur

det ved jeg også er en debat der har kørt internt i venstre og der har været venstrefolk ude og mene noget om det

er statsministeren enig i at

måske skal give de nationale test

set lægger meget vægt på at det i den konkrete tilrettelæggelse af ældreplejen eller undervisningen nede i klassen eller hvad det nu kan være

personen med de faglige kompetencer der tilrettelægger tingene drevet af engagement og indsigt og faglighed

det kan jo ikke være sådan når skolerne i øvrigt laver elever til hele samfundet at man bare fuldstændig frit skole for skole beslutter sig for hvad det er hensigtsmæssigt at man kan når man forlader niende klasse vi har har en udfordring

falder igennem og dem tror jeg vi ville svigte hvis ikke vi havde nogen nationale mål

skal man jo på det her område som på alle andre områder løbende ligesom genbesøge

den rigtige måde vi gør det på der er noget der skal justeres det har jeg ikke detailindsigt nok til at kunne

kommer fra medlemmerne af alternativet og den her gang skal

med en ny amerikansk

det der er det helt konkrete spørgsmål er har den seneste tids politiske udvikling i usa fået regeringen til at overveje at satse mere på et samarbejde med europa og mindre på et samarbejde med usa det er som sagt medlemmerne

der har formuleret det her men personligt har jeg det også sådan at

jeg skal ikke gentage alle de kritikpunkter jeg kunne finde på at rejse

glæder mig så i den sammenhæng over den folkehøring der blev holdt her her i huset hen over weekenden

er der faktisk flere der netop nærmer sig den konklusion der også ligger i spørgsmålet altså at vi nok har har mere brug for eu samarbejdet nu end vi måske gik og bildte hinanden ind for

og det er jo vigtigt fordi det er en debat der er rejst af det største borgerlige parti og det parti

statsministeren og også mere klart end det jeg fik i i spørgetimen for

man så overser hvad det er for nogle udfordringer

der måske var en tendens til at vi ikke i tide så

var tidligere inde på de flaskehalsproblemer som er tydelige nogle steder

på det danske arbejdsmarked og givetvis vil blive endnu tydeligere i de kommende måneder og

set fra min side om man så er er blevet klog af skade om jeg så må sige altså om

kommer til at se at der for alvor bliver taget livtag med

nogle af de væsentlige problemstillinger

også var inde på i dag

ærlige om hvad det er for et bagtæppe vi beder vores uddannelsessektor om

i fraværet af villighed til at investere i uddannelse sidder alle landets erhvervsuddannelser alle gymnasier alle hf uddannelser nu og planlægger hvordan de skal få økonomien til at hænge sammen

tilbagemeldinger jeg får på baggrund af de besparelser der er aftalt af blandt andet regeringen og dansk

det er lige præcis den ekstra indsats over for de elever der har brug for det som ryger når man bliver tvunget til at reducere et almindeligt hf skal

der er mit spørgsmål bare er man ikke nødt til

finde veje til at skabe råderum for at investere i uddannelse hvis man vil have ambitioner om

er høj ledigheden er lav kun to år ud af de sidste fyrre

vi en lavere ledighed end vi oplever nu og det er de to år lige op til at

det hele så at sige brændte sammen i midten af nullerne

derfor hører det med til det at være ansvarlig at få truffet de beslutninger der sikrer at det kan blive ved med at gå godt og det handler

om om flere ting men men det handler jo blandt andet også om at sikre at arbejdskraften er til rådighed

har tage hånd om at fremtidens danske arbejdskraft de unge

der kom før dem en anden dimension handler om

jeg ikke lægge skjul på at jeg har været ked af at socialdemokratiet har sat sig i spidsen for at gøre det sværere for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

regeringsdannelsen og det forhold at der lige nu og her er overenskomstforhandlinger hvor jeg tror det på alle måder ville være uklogt at invitere

til politiske forhandlinger om tilbagetrækningsalder og hvad man ellers kunne forestille sig sat nogle ting på pause men det er jo ting vi kommer til at genbesøge det samme gælder

og vi har den ambition ved den politik vi gerne ser bliver ført i danmark at få frigjort penge der også kan investeres i kompetence

gør at man på gymnasierne alle steder både skal implementere reform og få budgetterne til

at række længere og nu står vi så over for at

kigge på de forberedende tilbud

kigger hen for at finde ressourcer til at investere i det område men der er vel en risiko for

og så lader den blive ledsaget af løbende besparelser sådan at man forlanger mere

hvis man for alvor ville tage livtag med nogle af de udfordringer vi har

social mobilitet og hjælpe nogle af de unge

der bliver bare institutioner der sidder og prøver

det på nogle forudsætninger og der er en risiko for at danmark i løbet af et år til halvandet

kommer ud i rigtige flaskehalsproblemer som gør

det rækker jo ikke til at der endnu er et flertal i

jo starte med at lade være med at gå i bakgear altså man går jo i bakgear når man for

gør det sværere for den dygtige udenlandske arbejdskraft at komme til til danmark sådan som regeringen har måttet opleve at nogle har vedtaget

at i lyset af at der aktuelt er overenskomstforhandlinger så er det ikke lige nu og her i her i den her måned at vi skal have forhandlinger på christiansborg om tilbagetrækning eller

su eller andre ting men det er et emne vi kommer tilbage til

vi er nødt til synes jeg

regeringens skyld den ville så gerne alle de rigtige ting

sig gøre fordi man havde en opposition der ikke ville dit eller ikke ville dat jeg står gerne på mål for de resultater der blev skabt da det radikale venstre sidst var i regering herunder også de tiltag der blev taget på arbejdsmarkedet og de investeringer der blev gjort i uddannelse og fremtiden

mener også at det bliver for tyndbenet når statsministeren i dag allerede tager hul på at give ansvaret for at der ikke bliver udrettet det man mener er nødvendigt

tilrettelægge arbejdet sådan at vi kommer i mål

de unge der har det svært så kan det ikke nytte noget at gentage det man gjorde med erhvervsuddannelsesreformen

sætte den i søen med massive besparelser

set angreb mange af de ting der spørges ind til hvis man lige kommer ned

al den almindelige polemik nemlig hele spørgsmålet om hvordan

dansk økonomi i alle facetter herunder få et øget

rådighedsbeløb til investeringer i infrastruktur eller kompetenceløft eller andet det kom vi jo så ikke i mål med må man bare konstatere og nu har vi så en ny regering der arbejder efter de samme målsætninger

tager tingene i en logisk rækkefølge nemlig

får lavet en boligskatteaftale forhåbentlig i løbet af de næstkommende

som kan danne fundamentet for at

i direkte forlængelse af det skal jeg love spørgeren

invitere til drøftelser der præcis har det her sigte nemlig hvordan vi kan øge råderummet så vi efter en politisk diskussion overhovedet får råd til

gjorde i går klart at regeringen gerne vil indføre et såkaldt landdistriktsfilter

gøres klart hvilke konsekvenser den vil få for landdistrikterne

er derfor rigtig glad for at det nu bliver tydeligt hvilke konsekvenser lovgivningen har for landdistrikterne og for sammenhængskraften i danmark

været godt dengang vi lavede strukturreformen

rigtig godt at det kommer nu

vi alle er enige om men en ting er at vi får større

bo i de områder og have virksomhed i de områder hvor landdistrikterne

har virksomheder som vil låne til at udvide deres forretning det går simpelt hen ikke at de bliver blankt afvist fordi deres postnummer er forkert

at vide at hvis de flytter virksomheden fra et sted i landdistrikterne i nordjylland

vil de kunne låne pengene men de kan ikke få lov til at låne pengene

og gøre det nemmere for virksomheder og borgere

at komme igennem med landbrugspakken med bredere politisk opbakning som er til entydig fordel for for landdistrikterne og den slags ting så det bliver rigtig rigtig godt når vi fremadrettet kan se hvordan det påvirker det derude

den holdning og det synspunkt at

har jo sin grænse i hvert fald

diktere private banker hvem de skal låne penge ud til

men hvis man kan lave en politik der skaber gode cases

de kan finansieres og derfor er det rigtige sted at starte i hele

erhvervsudvikling et cetera og det arbejder regeringen jo benhårdt

og har også leveret resultater på

landbrugspakken og liberaliseringen af af planloven hvis man så i øvrigt kan gøre mere og andet for at fremme finansieringsmulighederne så vil jeg bestemt ikke stå og udelukke det så så vil jeg henvise til at det er en debat man skal tage

nogle af de krav vi har sat til bankerne det har sf også

i bankpakkerne er vanvittig restriktive og gør at det er ganske svært

forslag har været et statsligt

kigge på nogle af de krav der ligger i bankpakkerne

men også dansk byggeri nævne

vil have handling og de bakker op om sfs

der er den gode jeg er bare interesseret i at vi åbner øjnene og

i vores tilsyn med bankerne er der en afledt effekt af dem den den

i mit eget baghoved fordi

hvert fald har været inde i det før uden jeg

status på det altså hele spørgsmålet om

sin kunde giver det mening hvis det er det samme

altså igen når man skriver boligerne ind i i bogen og balancerne hvordan regner man liggetiden og den type ting ind

indrømmer jo her at

vi har jo det grundsynspunkt at folk skal have mulighed for at låne på markedet til erhverv og ejendom hvis de i øvrigt har råd til at bo

for at kunne udvide deres virksomhed så er det jo at vi spænder ben for os selv

det er jo ikke fremmed for den danske stat at drive bank vi har finansiel stabilitet

set mest optaget af at finde løsninger og hvis en løsning er at kigge på nogle af de restriktive krav der ligger i bankpakkerne uden at vi slipper

beslutningsforslag om et udkantsfilter et landdistriktsfilter at regeringen så også bakker op om det forslag nu når erhvervsministeren har meldt så klart ud at det også

her problematik så det er så at sige

i forhold til konkret lovgivning og jeg tror at der på den måde er en lille variation i forhold til sfs beslutningsforslag men

vi gerne vil udviklingen i vores landdistrikter

sf var der vist ikke da vi skabte bedre mulighed for dansk landbrug som er dem der leverer arbejdspladserne ude i landdistrikterne jeg ved ikke hvor sf var da vi liberaliserede planloven så der kommer

metodediskussion men at have den ambition og derfor også have den systematik at man ligesom tvinger sig til at overveje

eventuelle konsekvenser er af noget man har mellem fingrene

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire

marts to tusind og sytten minister for ligestilling har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om perspektiv og handlingsplan totusinde og syttende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

fra statsministeren har jeg modtaget

og ane halsboe

har meddelt mig at de ønsker at tilbagetage forespørgsel til børne og socialministeren om ulighed i danmark forespørgslen er hermed bortfaldet medlemmer af folketinget nikolaj villumsen el og rasmus nordqvist

med flere har meddelt mig at de ønsker at tilbagetage forespørgsel til udenrigsministeren om den kurs donald trump har udstukket som præsident for usa

marts to tusind og sytten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke fjerde hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer

og sytten i anledning af ellen trane nørbys orlov er der nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og fyrre af pernille bendixen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v tre og fyrre af pernille skipper pernille rosenkrantz theil marianne jelved

forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks og fyrre af peter kofod poulsen preben bang henriksen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fem og fyrre af trine bramsen og lisbeth bech poulsen samt forslag til vedtagelse nummer v syv og fyrre af rune lund

til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v ni og fyrre af anni matthiesen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte og fyrre af christine antorini bruno jerup carolina magdalene maier

bortfaldet hermed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

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet jeg foreslår at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

uro i salen det er derfor at jeg venter med den sidste anden behandling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

samme køn på færøerne når de pågældende bor i et land der ikke anerkender ægteskab mellem personer af samme køn og derfor heller ikke har lovgivning på området lovgivningen bliver med dette lovforslag magen til

således at de foreslåede bestemmelser svarer til den danske retsplejelovs bestemmelser herom som blev indsat

to og tredive af tolvte juni to tusind og tolv en del af lovforslaget kan ordnes ved en kongelig forordning mens en anden del

skal godkendes her i folketinget og det er det der sker nu socialdemokratiet tilslutter sig

briste og man så skal ud i en skilsmisse så synes vi også det giver god mening at det er en mulighed

har en tradition for at når man på færøerne beder om

at få implementeret noget lovgivning gør vi det også og

om den givne beslutning som

og selvfølgelig skal lovgivningen nu gøres færdig

sørget for at det fungerer

både derfor men også fordi

jo er store tilhængere af at færingerne bestemmer mest muligt selv og når de har lyst til at lave ny lovgivning

har truffet beslutning som har hørt om at ændre den færøske ægteskabslovgivning så det bliver muligt for to personer af samme køn at indgå

at heller ikke myndighederne på færøerne fremover har medbestemmelse

være den fornødne frihed til at opløse disse ægteskaber uanset omstændighederne og for den sags skyld også uanset om har bopæl inden for eller uden for rigsfællesskabet på det pågældende tidspunkt ægteskabet ønskes opløst så

af samme køn kan indgå ægteskab

muligt at opløse det igen dermed er det en

vi glæder os til at der bliver taget hånd

om lgbtq på færøerne

adoption hvordan rettighederne

af samme køn

den kirkelige vielse ligeså kan

på færøerne

og hvis det skulle ende derhenne så også at blive skilt igen sf

retslige behandling som man skal have hvis man

er to personer af samme køn som er

det her forslag om at foretage nogle ændringer i den færøske retsplejelov

det muligt for to mennesker af samme køn at indgå ægteskab efter færøsk lov men også gør det muligt for dem at skilles igen jeg skal ikke bruge lang tid på at forklare kompleksiteten i hele sagens gang angående homoseksuelles

blot konstatere at lovgivningen nu er på plads efter en lang og intens værdikamp både

i og uden for det færøske parlament det sidste

kommer på plads når det høje ting vedtager lovforslag en hundrede og ni og tyve

også gør det muligt for par af samme køn

på en ordentlig måde hvis den situation skulle opstå det her går

at man kan opløse et sådant ægteskab selv om de her folk befinder sig i jurisdiktioner som ikke har en lovgivning der understøtter det

så kan de blive skilt efter retsplejen i danmark eller på færøerne retsplejeloven kan kun ændres ved en folketingslov og derfor er det nødvendigt at behandle og forhåbentlig foretage den nødvendige lovændring af retsplejeloven

folketing med denne lovgivning men så længe retsplejeloven ikke er hjemtaget som færøsk

retsplejeloven hjemtaget som færøsk ressortområde det kræver imidlertid en stor indsats både fra danske og færøske myndigheder da

ajourføringer af den færøske retsplejelov sammenlignet med den i

gældende retsplejelov jeg vil derfor gerne bruge denne lejlighed til at minde justitsministeren om at justitsministeriet har påtaget sig at nedsætte en arbejdsgruppe

men jeg ikke hørt om at det er påbegyndt

og vil derfor gerne høre hvornår man regner med at det kommer i gang og hvornår man regner med at være færdig med arbejdet

ingen hemmelighed at sagen om indgåelse af ægteskab mellem to af samme køn har delt

på færøerne igennem lang tid men lagtinget har endelig taget stilling til sagen

retsplejeloven ikke er hjemtaget vil

vilje som det færøske parlament har udtrykt i denne sag

jeg det på samme måde med alle andre love der har med færøske forhold

jeg mener grundlæggende at i

med disse ord vil jeg anbefale folketinget at give lovforslag

kunne komme ud af skibet og når et indgået ægteskab går i stykker må ægtefællerne jo også kunne komme ud af det dette er altså en nødforanstaltning men en redningsvest er jo

del af noget større

vi kommet meget tæt på kulminationen på en lang

og møjsommelig demokratisk proces på færøerne man kan sige at den startede i nitten otte og firs da et forslag om at forbyde

fik kun en stemme i lagtinget men tavsheden var brudt og debatten fortsatte

diskriminationsparagraffen endelig vedtaget i to tusind og seks siden fulgte så debatten om homoseksuelles adgang til ægteskab først blev et forslag fældet i lagtinget men for et lille års

tid siden blev det vedtaget med nitten stemmer for og fjorten imod der er tale om et fælles anliggende så det bliver børne og socialministeriet som

efter anmodning fra lagtinget kommer til at implementere og ændre ægteskabsloven

kunne giftes må de også kunne skilles uanset hvilket land de bor i det er en sag for domstolene

også fælles for hele riget og derfor

homoseksuelle det svært på færøerne det er ikke en påstand faktum er

det var mere reglen end undtagelsen at de forlod deres land i nitten fem og

mine egne øjne åbnet op for at der var noget galt

skrevet et indlæg i aviserne hvor jeg kritiserede den hårde tone som

homoseksuelle blev omtalt med selv om ingen af dem nogen sinde tog til genmæle nogle dage senere fik jeg et brev med posten fra en person som takkede mig for mit læserbrev og kort forklarede at for ham eller hende var livet på færøerne kompliceret jeg ved ikke hvem det var der skrev brevet til mig det var anonymt vedkommende turde hverken stå frem offentligt med navn

der havde forsvaret ham

ud af et mørke og det var det var da jeg stod med det brev i hånden

forstod at der altså

er kuet af en social konsensus som det er nødvendigt

der er sket et radikalt holdningsskift

der insisterede på at blive på færøerne og ændre færøerne indefra i stedet for at vælge den nemme løsning og flytte væk de lavede for eksempel nogle simple men slagkraftige kampagner med det meget enkle budskab her er

de startede også thorshavn

i thorshavn set i forhold til befolkningstallet uden tvivl blevet den største i verden

men hvad de kunne gøre ved deres samfund og det er jo kernen i al sund

en anden helt afgørende faktor har været at danske myndigheder og danske interesseorganisationer stort set har blandet sig uden om denne sag selv om både familieretten og domstolene jo er fælles for hele riget det er vigtigt

ikke var kommet indefra

meget hårde ting og for nogle har det været smertefuldt sårende sårende og pinefuldt men nogle gange skal demokratiske debatter ud i hvert eneste hjørne nogle gange må alle tanker og alle meninger komme ud af krogene ud i lyset hvor de kan brydes i det offentlige rum før der kan dannes en ny konsensus og sådan har det været sådan er der blevet dannet en ny offentlig mening på færøerne og på den baggrund kan vi nu implementere en lov der har fuld demokratisk legitimitet holdningen er ændret

det tid at ændre loven det er demokrati

bag ændringen af den færøske retsplejelov

rigtig glad for lovforslaget er som bekendt blevet udarbejdet på baggrund af en beslutning

og har sammenhæng med en samtidig ændring af den færøske ægteskabslovgivning der er således på færøerne truffet beslutning om at det skal være muligt for to personer af samme køn borgerligt at indgå ægteskab det vil blive gennemført ved at børne og socialministeriet ved kongelig anordning foretager ændringer af den færøske ægteskabslovgivning når der indføres mulighed for at to personer af samme køn kan indgå ægteskab på færøerne

muligt at få opløst et sådant ægteskab reglerne om domstolenes behandling af ægteskabssager findes i den færøske retsplejelov disse regler vil også komme til at gælde i sager om ægteskab mellem to personer af samme køn reglerne giver imidlertid ikke i alle tilfælde personer der er bosat i udlandet mulighed for at få behandlet deres ægteskabssag her i riget og derfor kan der opstå den situation at to personer af samme køn som har indgået ægteskab på færøerne men som har bosat sig i et land som ikke anerkender et sådant ægteskab ikke har nogen steder at gå hen hvis de vil have

opløst deres ægteskab lovforslaget lægger på den baggrund op til at udvide domstolenes internationale kompetence så det altid bliver muligt at få behandlet sager om opløsning af ægteskab mellem to personer af samme køn her i riget

se frem til den videre behandling og står naturligvis til rådighed

undervisning og programvirksomhed samt retten til sociale behandlingstilbud mod stofmisbrug

jeg at vi i socialdemokratiet ønsker at udenlandske kriminelle skal sendes hjem til afsoning

har konstateret en en nedgang i antallet af udenlandske afsonere der

blev hjemsendt til afsoning i årene forinden var det jo netop

sende stadig flere hjem og jeg ser derfor frem til at høre justitsministerens forklaring på faldet i antallet af udenlandske indsatte der sendes hjem til afsoning for det må trods alt være det mest rimelige at danske skatteydere slet ikke skal betale for at kriminelle udlændinge

har begået kriminalitet efterfølgende sidder i de danske fængsler i socialdemokratiet

som vi behandler her i dag men vi undrer os også over dele af det

aftale om kriminalforsorgens økonomi fra to tusind og tretten blev det jo netop slået fast at udviste udlændinge ikke skal

uddannelse og beskæftigelse som er rettet mod tilpasning til det danske samfund

forslaget her rent faktisk retter sig mod i forhold til

fint det er heller ikke rimeligt at danske skatteydere skal betale for den del men det må trods alt ikke ende med at gå ud over fængselsbetjentenes sikkerhed som vi i forvejen desværre

synes en smule snævert men jeg vil meddele

men også tidligere regeringer har haft meget svært ved må man sige at hjemsende de her kriminelle

i den tid de så ikke kan sendes hjem hvor vi nødt til at have dem i danmark kunne vi eksempelvis købe et fængsel det kunne være i rumænien eller bulgarien eller andre

jo aldrig blive målet målet må jo være at det er de lande hvor vi har indgået hjemsendelsesaftaler som tager imod de udenlandske kriminelle det er ikke rimeligt at det er danske skatteydere der skal betale for at udenlandske afsonere afsoner deres straf slet ikke når der

det

hjemsendelsen sætte større pres på hjemsendelserne der blev holdt møder med blandt andet rumænien

en stor del af de kriminelle udlændinge kommer

den indsats har tabt pusten efter at den

kriminelle udlændinge i for eksempel fra østeuropa betragter de danske fængsler og arresthuse som noget nær firestjernede hoteller og det må da også være attraktivt hvis man kommer fra et land hvor afsoningsforholdene er væsentlig anderledes end i danmark at man her kan tilbydes alverdens kurser uddannelse og må man sige attraktive forhold det er jo ikke tilfredsstillende og derfor

skal vi også have strammet op når det så er sagt

jo ikke særlig imponeret over det forslag som regeringen har lagt frem og som vi behandler nu det her forslag er ikke særlig vidtgående regeringen lægger op til at man afskaffer handleplaner og begrænser adgangen til uddannelse og sociale tilbud men hvis man for eksempel dykker ned i bemærkningerne

og nu citerer jeg udvisningsdømte bør dog i begrænset omfang fortsat kunne deltage i uddannelse undervisning og programvirksomhed såfremt aktiviteterne i det konkrete tilfælde har til formål at sikre at selve afsoningen kan forløbe hensigtsmæssigt snarere end at tage sigte på resocialisering

vil således være tilfælde hvor særlige forhold kan tale for at udvisningsdømte skal have adgang til uddannelse undervisning

programvirksomhed det vil navnlig gøre sig gældende hvor det efter en konkret og individuel vurdering må anses for påkrævet af hensyn til opretholdelse af orden og sikkerhed i afsoningsinstitutionen det vil altså sige

skal man nok få adgang til alle de goder der ellers her er omtalt selv om et flertal i folketinget har en anden intention og ønsker at tage det fra de kriminelle

er jo helt på månen hvis man skaber sig i fængslet

skal systemet ikke give efter så skal vi indrette systemet til at kunne håndtere en sådan situation ellers er det jo helt til grin

også en kattelem i forhold til hvis en bestemt uddannelse er relevant i hjemlandet det land man skal sendes tilbage til

hvor slapt kan det blive

ikke særlig imponeret til gengæld mangler jeg klare visioner fra regeringen når det kommer til afsoning i andre lande end i danmark det er snart et år siden at den tidligere justitsminister på forsiden af af berlingske tidende stolt proklamerede at danmark burde drive fængsler i østeuropa for eksempel rumænien det har vi efterhånden hørt jeg synes jeg rigtig meget om og mange gange der er ikke sket noget som helst i den sag og det er simpelt hen på tide at vi får taget hånd om den problematik hvad med de meget klare signaler fra ministeren

alle privilegier skulle tages fra de udvisningsdømte det synes jeg ikke at vi hører så meget til med det her forslag i stedet kommer man med det her slappe forslag til til folketinget et

ikke kommer til at batte synes jeg særlig meget og man må bare sige at det kun er et begrænset stykke ad den samlede vej vi kommer her jeg kan derfor varsle at dansk folkeparti kommer til at stille flere ændringsforslag til det her lovforslag for at forbedre det

vi kan åbne et fængsel for udviste

løses problemerne jo der og så er det forhåbentlig den vej

som vi skal bruge blandt andet til at resocialisere de danskere der skal ud i det danske samfund vi har forståeligt nok mange tilbud

der bliver indsat i de danske fængsler vi har uforståeligt nok også mange tilbud til de udvisningsdømte

ikke længere skal ud i det danske samfund når de har udstået deres fængselsophold det er forkert det er ikke vores opgave at resocialisere de pågældende og derfor skærer vi ned på de tilbud der relaterer sig til tiden efter udvisningen det være sig undervisning uddannelse amu centeruddannelse såkaldt programvirksomhed

resocialiserende tilbud handleplaner terapeutiske samtaler og så videre det skal vi ikke bruge ressourcerne til og kriminalforsorgen har da mig bekendt næppe heller ressourcer til eller forståelse for hvad der egentlig kræves i hjemlandet

efter udsendelsen til at resocialisere den pågældende udlænding anderledes er det under afsoningen i de danske fængsler her er der fortsat både ret og pligt til beskæftigelse og i øvrigt også til en sundhedsfaglig behandling så venstre kan

begrænsning af udvisningsdømte

at man har noget fornuftigt at tage sig til

på de indsatte hvis man begynder

begynder at fratage de indsatte

foretage sig fornuftige ting under

så vil det alt andet lige øge spændingerne og det vil dermed

mindske sikkerheden for de andre indsatte

fængselspersonalet derfor synes vi i udgangspunktet

rigtig dårlig idé at forringe mulighederne for uddannelse eller beskæftigelse og vi synes faktisk det vil være en

behandling for stofmisbrug hvis man begrænser mulighederne

kan det være meget konfliktoptrappende det kan skabe et dårligt

miljø i fængslet og arbejde og uddannelse giver altså mening under svære betingelser og det gælder også for udenlandske afsonere vi har det også i udgangspunktet sådan at synet på resocialisering må være globalt og vi synes også det burde være i danmarks interesse at folk kan lave noget når de kommer hjem i stedet for at blive presset ud i ny kriminalitet

svært ved at se hvordan det kan være i dansk interesse at fremme kriminalitet i hjemlandet specielt når vi snakker europæiske lande som

i eu alene forskelsbehandlingen

men men den del af lovforslaget synes jeg virkelig er speciel og

trænger til nogle bemærkninger fra regeringen

vil jo ikke give færre stoffer i fængslerne og jeg troede egentlig at regeringen gerne ville stofferne i fængslerne til livs er der stoffer til de udvisningsdømte afsonere som jo ikke kan få misbrugsbehandling så er der vel også stoffer som kan ødelægge misbrugsbehandlingen for de fanger som ikke er udvisningsdømte afsonere man kunne med andre ord sige at regeringen hjælper narkohandlerne i fængslet med det her lovforslag

det er jo heller ikke særlig godt for indsatte at se på at ikke alle indsatte

til misbrugsbehandling skabe flere desperate mennesker flere tikkende bomber flere risici for de ansatte

flere droner omkring de lukkede fængsler og regeringen hjælper narkohandlerne med et større marked og højere priser i fængslerne narkohandlerne siger tak til regeringen man kunne også vælge at

de positive briller på

lang række høringssvar som sætter spørgsmålstegn ved hvad

der ikke vil være nogen administrative eller økonomiske konsekvenser af det her lovforslag altså at det ikke har nogen betydning eller hvad der er flere af

høringssvarene der kredser om hvad lovforslaget egentlig vil få af betydning i praksis og på den baggrund

sige at forslaget på trods af at det sender et helt forkert signal måske

den store effekt i virkelighedens verden selv om ministeren prøver at sende et signal om

i danske fængsler men uanset hvad

teknisk er beskrevet i lovforslaget så kan enhedslisten

den baggrund grundlæggende uenig med herre peter kofod poulsen

den samme tvivl om hvorvidt der overhovedet er en konsekvens eller en reel ændring i forbindelse

med med en eventuel vedtagelse af det her lovforslag og så kommer det jo til hvis det rent faktisk er sådan det forholder sig at fremstå som om

vi har en justitsminister som enormt gerne vil se handlekraftig og stærk ud

foreslår noget som måske ikke har en en betydning i den virkelige verden det ville jo i så fald være et positivt scenarium for mig på trods af de meget ærgerlige intentioner

men ikke desto mindre er det da i hvert fald en uklarhed der ligger

regeringen her en meget god balance altså hvis enhedslisten synes det er for stramt og dansk folkeparti synes det er for slapt er det måske en meget god balance

hovedelementer som vedrører udvisningsdømte afsonere i de danske fængsler en afskaffelse af pligten til at udarbejde handlingsplaner for tiden efter afsoningen en begrænsning af udvisningsdømte afsoneres adgang til uddannelse og undervisning under afsoningen og en begrænsning af udvisningsdømte afsoneres ret til behandling mod stofmisbrug alle disse resocialiserende initiativer har til formål at gøre den afsonende parat til at leve en kriminalitetsfri tilværelse i danmark efter afsoningen men udvisningsdømte skal jo i sagens natur ikke resocialiseres i danmark og derfor giver det heller ikke mening at bruge danskernes skattekroner på

derfor mener liberal alliance heller ikke at det er en god idé at kriminalforsorgen skal bruge ressourcer på at udarbejde handlingsplaner og tilbyde uddannelse og undervisning osv når den afsonende i forvejen har fået en udvisningsdom og skal forlade danmark efterfølgende det er efter vores opfattelse sund fornuft og kun i respekt for

arbejde og de danske skatteydere vi noterer os i øvrigt at man bibeholder handleplaner for opholdet under selve afsoningen som et nødvendigt redskab for kriminalforsorgens personale og det er vi i liberal alliance

det giver en god balance og vi støtter

bog etiske begreber og problemer blandt andet relationen mellem etik og politik

den etiske fordring at man aldrig har med et andet menneske at gøre uden at man holder noget af dets liv i sine hænder det er nok det bliver forstået som noget der kun har med næstekærlighedsbegrebet at gøre det vil sige med det kristne næstekærlighedsbegreb eller for den sags skyld det næstekærlighedsbegreb der ligger i islam eller i buddhismen eller

begrænser den etiske fordring sig ikke

det politiske liv og det er noget af det som er helt centralt

som vi behandler her i dag

er ved at man godtager ideen om at sætte sig i den andens sted vi behøver ikke

faktisk siger i den her bog på side fire og halvtreds og jeg citerer for nok kan man kun elske næsten frivilligt men leve som man gjorde det kan man udmærket tvinges til og det må en fornuftig politik gå ud på

siger han politisk kan og skal vi indrette samfundet som om vi havde sympati for hinanden vel vidende at vi ikke har det så etik i politik handler lige præcis om

selv om vi ikke føler med den udvisningsdømte udlænding der sidder og afsoner i vores danske fængsel eller med den kriminelle der har begået bande eller rockerkriminalitet eller med en

i de andres sted så er det vores pligt som politikere at gøre som om

det er det som det her lovforslag jo går ind

selvfølgelig har vi en forpligtelse i danmark til også at arbejde resocialiserende

sidder i vores danske fængsler selv om de skal udvises

andre mennesker som vi har med at gøre

er da stadig væk vores etiske forpligtelse som retsstat og som samfund at vi opererer i

som kommer det andet menneske til gode uanset om det er

kan være rimeligt at vi skal bruge danske

resocialiseringsindsatser for for udvisningsdømte fanger eller indsatte jo det kan det lige præcis

lige præcis rimeligt ud fra et etisk perspektiv det er givetvis ikke

er det rimeligt

gå i detaljer i forhold til til lovforslaget fordi flere af ordførerne

et retsproblem var jeg ved at sige som vi skal debattere på retsområdet i danmark i forhold til hvordan vi behandler de indsatte vi har jeg anerkender den udfordring

og kan man sige rimeligheden i om nogle bliver stødt eller krænket og det anerkender jeg jeg kunne bare godt tænke mig at vi i højere grad begyndte at tale om retsfornuft frem for retsfølelse

det selvfølgelig ikke giver mening at arbejde på resocialisering eller reintegration i det danske samfund for indsatte som ikke skal tilbage i det danske samfund men som skal ud så langt er vi med

ønsker vi jo også at være tro mod vores egen lovgivning

allerede den har advokatrådet været så sød at pege på i deres høringssvar

den dømte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse og det leder mig hen til det som

er hovedformålet med straf og her citerer jeg nærmest

dengang han var retsordfører for radikale venstre jeg husker tydeligt at han sagde det her en gang i en tv udsendelse

tv avisen at

mål med straf er at minimere antallet af ofre

så kan man jo have forskellige filosofier om

der minimerer mest om det er at sætte folk på vand og brød eller om det er at lave resocialiserende tiltag

om man er udlænding eller man er dansker formålet med straf er at minimere minimere antallet

resocialiserende tiltag

ikke virker i forhold til dem

at vi er tro mod den definition på straf som vi tror på

nemlig den definition der handler om at minimere antallet af ofre øge chancen for at de her mennesker

til en tilværelse der er kriminalitetsfri det vil sige påfører færre mennesker lidelser

integrere til det danske samfund men det giver

at arbejde med hvordan man fremmer et kriminalitetsfrit liv

tilværelse efter afsoning

det konkrete punkt omkring misbrug som nok er det vi er mest

hvor nogle af høringssvarene også peger på at der

med henblik på tiden efter afsoning der

kunne gøre miljøet endnu hårdere og endnu sværere at arbejde med de danske kriminelle i

som som bliver ved med at være misbrugere og måske også har en interesse i at få

om vi skal gribe nogle ting anderledes an med de

udenlandske kriminelle er det andre tiltag der skal til for at de går ud på den anden side om det så er i et andet land og lader være med at begå kriminalitet igen det kan da godt være at det

er vi villige til at kigge på men vi synes det er vigtigt at man holder fast i den definition som også fremgår af vores lovgivning nemlig at straf er til for at påvirke folk i retning af et kriminalitetsfrit liv der påfører

hårdkogte forbrydere endnu mere hårdkogte eller at man bliver brudt ned under sin afsoning selv om der er tale om en straf og en udvisningsdom skal der være meningsfulde aktiviteter og en hverdag som kan skabe faste rammer omkring afsoningen samtidig er det vigtigt for sf at alle der har brug for det får en god hjælp til at komme ud af et eventuelt misbrug

som ikke giver mening for en person som skal ud af landet her er det eksempelvis indlysende at afskaffe særlige handleplaner sådan som regeringen også foreslår

for at tage en uddannelse som er særlig målrettet det danske samfund som jeg forstår lovforslaget gives der fortsat mulighed for at arbejde med blandt andet værksteds og cellearbejde så afsoningen kan forløbe på en ordentlig måde

at der i konkrete tilfælde kan dispenseres og tilbydes udvisningsdømte indsatte tilbud om blandt andet uddannelse eller misbrugsbehandling hvis det skønnes nødvendigt vi noterer os at

fængselsforbundet bakker op om flere dele af lovforslaget

men at det er vigtigt at social misbrugsbehandling bliver tilbudt til de indsatte som under afsoningen

for så vidt angår misbrugsbehandlingen

vi vil på den baggrund tilkendegive vores endelige stilling til lovforslaget i forbindelse med de kommende behandlinger

det kan vi altid diskutere jeg er glad for at der er opbakning til at kunne gennemføre initiativerne

om at skærpe afsoningsvilkårene for for udvisningsdømte indsatte udvisningsdømte udlændinge skal sendes hjem når de har afsonet deres straf i danmark der er derfor ikke grund til at bruge kræfter i fængslerne på resocialiserende tiltag

der retter sig mod for eksempel at kunne få et job eller en uddannelse i danmark med lovforslaget

afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte på tre områder for det første vil vi afskaffe kriminalforsorgens pligt til at lave handleplaner for tiden efter løsladelsen for det andet vil vi begrænse retten til uddannelse undervisning og programvirksomhed så udvisningsdømte normalt kun kan beskæftiges ved arbejde i fængslet for det tredje vil vi begrænse adgangen til at modtage social behandling mod stofmisbrug så udvisningsdømte som udgangspunkt kun har ret til lægelig behandling som for eksempel metadonnedtrapning med disse stramninger ønsker regeringen at sende et klart præventivt signal til udlændinge der kommer til danmark for at begå kriminalitet det er vigtigt at kriminelle udlændinge oplever afsoning i et dansk fængsel som en reel

de bemærkninger vil jeg takke

i juni to tusind og femten så det glædede mig

at det der kom ud af de fornuftige udtalelser er det lovforslag vi behandler nu

vil høre hvad anledningen årsagen er til at ministeren er gået fra at være en strammer på det her område

bliver man jo klogere i processen på den måde at jeg er gjort opmærksom på at der er forskel på det der leder frem til hvad der skal ske efter afsoningen og det der foregår under afsoningen der har vi nogle internationale konventioner menneskerettighedskonventionen bla omkring forskelsbehandling

sig gøre som som man vil og så må vi

hensyn der jeg synes det er et skråplan hvis vi bevæger os ud i en retning

tage hensyn til det i stedet for at det er systemet der har en forventning til den enkelte indsatte om at

så hvad er baggrunden for at man har valgt synes jeg fuldstændig

vende den her situation om jeg synes det er en meget meget beklagelig vej at gå

vi har andre metoder til at tage hånd om de her typer men der kan være særlige forhold og det med med

gør også at vi kan vi kan gennemføre

at komme i konflikt med med

tro tro ikke andet og vi bruger jo hele den palet der er men noget af det jeg godt kunne tænke mig

kigge på om vi kan købe eller selv have fængselspladser i andre i andre lande det synes jeg er værd

så ikke sket noget det har vi hørt for længe siden og

det tror jeg i bund og grund også at spørgeren godt ved at det er dybt kompliceret

det tager lang tid men jeg kan garantere for at det er noget jeg arbejder med og ikke noget

er sådan set fuldstændig enig med spørgeren i at

alt hvad vi kan for at de skal opfylde deres forpligtelser

der alt andet lige være

jeg altså ganske enige om det er helt centralt at seksuelle handlinger skal bygge på frivillighed det siger sig selv og det står ikke til diskussion

skal man som voldtægtsoffer behandles værdigt ordentligt og professionelt fra sagens anmeldelse til dens slutning det mener jeg skal være pejlemærket når man drøfter spørgsmålet om voldtægt forslagsstillerne vil ændre straffelovens definition af voldtægt så bestemmelsen udformes udformes ud fra et krav om samtykke det lyder jo umiddelbart oplagt fordi seksuelle handlinger jo netop skal bygge på frivillighed og derfor er samtykke til en seksuel handling allerede i dag omdrejningspunktet for vurderingen af om handlingen er en forbrydelse men sådan en bestemmelse der er defineret ud fra et krav om samtykke vil efter min opfattelse ikke være hensigtsmæssig og det er der gode grunde til straffelovrådet overvejede grundigt spørgsmålet

om en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i sin betænkning om seksualforbrydelser fra to tusind og tolv rådet anbefalede i den forbindelse at voldtægtsbestemmelsen fortsat burde bygge på et krav om tvang eller udnyttelse af den forurettede og altså ikke et samtykkekrav straffelovrådet lagde navnlig vægt på to ting i sin vurdering som jeg gerne vil fremhæve her i dag hvis voldtægtsbestemmelsen alene skal bygge på et samtykkekrav

skal begrebet samtykke defineres så præcist som muligt men som straffelovrådet

er udtrykkeligt samtykke ikke noget der præger sædvanlig seksuel aktivitet vi lever i en virkelighed hvor et sådant samtykke i en seksuel sammenhæng kan være svært at definere

sædvanligt derfor ville man så ved domstolene alligevel ofte ende med at se på

efter tegn på for eksempel vold trusler eller tvang fra gerningsmandens side virkeligheden er desværre at bevisvurdering i voldtægtssager ikke altid er let

ændre sig med en voldtægtsbestemmelse som den foreslås af forslagsstillerne for man forestiller sig vel

ikke at samtykket skal være skriftligt eller skal besvares eller bekræftes af tredjemand det kunne i sin yderste konsekvens

alle unge mennesker skal rende rundt med en seddel om det i lommen hvis de går i byen en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse kan også have en anden konsekvens

der har straffelovrådet peget på at med et krav om samtykke

må man forvente at sagens fokus i større omfang end i dag flyttes over på offeret det vil ske fordi sagens omdrejningspunkt bliver flyttet fra gerningsmandens gerningsmandens kriminelle adfærd til forurettedes adfærd det vil sige om forurettede direkte eller indirekte kunne have givet gerningsmanden et indtryk af at forurettede samtykkede til den seksuelle handling

være en meget uhensigtsmæssig konsekvens at få flyttet det fokus fra gerningsmanden til den forurettede

forurettede må det være meget svært at forstå at voldtægtssagen kommer til at dreje sig om hvad hun sagde eller gjorde og i øvrigt udviste af adfærd

gerningsmanden der begik et uacceptabelt overgreb en sådan retsstilling mener jeg ganske enkelt ikke er ønskværdig

den enkelte forurettede eller for voldtægtsofre generelt jeg tror heller ikke det vil motivere flere til at anmelde voldtægter det vil jo være en konsekvens

hvert fald som retssamfund ikke kan ønske os med et samtykkekrav risikerer vi altså at opnå det som forslagsstillerne formentlig ønsker at undgå vi er alle sammen optaget af at gøre hvad vi kan for at stille voldtægtsmænd til ansvar og sikre respekten for ofrene

jeg fuldstændig enige om det er hele salen hundrede procent enige om

understøtte at overgreb anmeldes og retsforfølges regeringspartierne og et bredt flertal her i folketinget markerede allerede i to tusind og seksten vores stærke foragt for gerningsmændenes overgreb ved at gennemføre markant højere straffe i voldtægtssager og der blev sat fokus på voldtægtsofre med udspillet respekt for voldtægtsofre der indeholder en lang række initiativer som skal højne kvaliteten af politiets arbejde med sager om voldtægt vi skal arbejde for at flere

for voldtægt og vi skal sikre ofre en værdig og professionel behandling når deres sag behandles det er der vores fokus skal være

gerningsmandens subjektive vurdering af hvilken påklædning

eller hvordan offeret dansede inden voldtægten blev gennemført og andre lignende ting udgangspunktet for det her når vi snakker samtykke er jo det helt grundlæggende

skal begge to være enige om det så det handler grundlæggende om at forbedre offerets retsstilling og få det

helt klart formuleret i lovgivningen at det selvfølgelig er en nødvendig forudsætning for at der kan være en seksuel handling hvilket jo også under alle omstændigheder vil udelukke at der har været samtykke hvis folk er bevidstløse af alkohol når de bliver voldtaget eller andre situationer hvor de er ude af stand til at samtykke så jeg har svært ved at se hvordan det her ikke er en

gjort det hvordan har man stået og gået og jeg ved snart ikke hvad

vi vil det samme men det er måske bare en vurdering af hvad der er mest rigtigt det er jo ikke sådan i dag at der ikke er ret klare bestemmelser omkring voldtægt man kan ikke bare gøre hvad man har lyst til

tale om om et frivilligt forhold

der tale om om en voldtægt det er bare en farlig vej at gå at flytte fokus fra gerningsmand til offer og det er min klare overbevisning

og en situation hvor man helt grundlæggende tager en vurdering af situationen som sådan

det nøjagtige tidspunkt hvor selve voldtægten blev gennemført for det nytter jo ikke at offeret på dansegulvet måske har udtrykt ønske om en seksuel handling

hvis offeret efterfølgende siger nej til det

vægt på at der blev danset på en bestemt måde eller

fordi nogle har gjort det

og det synes jeg er er værd at lytte til så synes jeg også det ville være en glidebane hvis vi kommer derud hvor vi skal til at sætte folk i den situation hvor man skal være bange for at sende sine unge mennesker i byen og

skærpende omstændigheder jeg vil gerne høre justitsministeren om han ikke mener at det ville være relevant at tage en diskussion

diskussion få undersøgt konsekvenserne af

bemærkningerne i forhold til at

voldtægt eller skal vi bare som justitsministeren lidt gør forkaste det latterliggøre det

de kommer med en ret tydelig tilkendegivelse betyder det så som spørgeren siger at

set bare et ønske om at vi gør det her på den bedst mulige måde for offeret og hvis der er en reel bekymring for at vi kommer til at få mere fokus på offeret

gerningsmanden ved at indføre den her bestemmelse

da det giver anledning til en bekymring som vi sådan i fællesskab skal skal tage alvorligt så det set ikke for at feje noget til side

set bare ud fra de bekymringer jeg siger at hvis det beslutningsforslag fører derhen

et samlet folketing stod for et år siden bag strafskærpelser for voldtægt voldtægt er som jeg sagde en af de mest

ligesom det forholder sig med

men som det også forholder sig med øvrig kriminalitet

kan straf aldrig stå alene for hvad nytter det hvis ofrene ikke anmelder forbrydelsen og hvad nytter det hvis sagen ikke retsforfølges

ved at skrue på strafskruen et større arbejde med at få flere til at

anmelde er allerede i gang vi skal i den grad se på forebyggelsen

at kun få sigtede ender med at blive dømt dilemmaet i voldtægtssager er som oftest at der er tale om ord mod ord

eller de sigtedes ord

der ikke forelå et samtykke altså skal det kunne dokumenteres at den forurettede sagde fra i gerningsøjeblikket det kan selvsagt være svært for hvis der alene har været to parter til stede og det er

voldtægtssager hvem har så ret med beslutningsforslaget her

helt klart i lovgivningen

en skriftlig aftale mellem de to parter faktisk vil jeg sige meget klart at jeg synes den udlægning er mangel på respekt

det alvorlige tema vi diskuterer her i dag derimod

og at enhver bestemmer over sin egen krop en ret til at bestemme over egen krop

alle seksuelle handlinger selvfølgelig bygger på frivillighed det kan ikke understreges tydeligt nok seksuelle gerninger uden samtykke skal derfor straffes længere er den ikke

dette kunne eksempelvis være tilfældet hvor der er tre mænd om en kvinde hvor der er tale om åbenlyst

beruselse eller hvor der er en stor aldersforskel i disse tilfælde vil det være skærpende hvis det ikke kan sandsynliggøres at der har været et tilsagn om seksuelt samkvem her i folketinget har vi et ansvar for at forholde os til de problemer der er i samfundet vi har et ansvar for at lov og orden overholdes og at der er retfærdighed til hvis loven ikke overholdes

voldtægt smadrer alt for mange liv og giver ar på sjælen for livstid jeg håber at vi med dette beslutningsforslag og den debat som vi har i dag kan få gjort vores lovgivning endnu bedre hvad angår voldtægtsforbrydelser med de ord skal

allermest fundamentale i dansk ret nemlig at man ikke længere skal bevise at en gerningsmand er skyldig men at gerningsmanden nu skal bevise sin uskyld eller hvordan forestiller fru trine bramsen sig at det her skal tolkes

hvem har så ansvaret for at bevise at der foreligger

til lovgivningen og lægger det ind som skærpende vilkår hvis der eksempelvis har været tale om

meget stor beruselse vi har set

en sag hvor der var tale om om stor beruselse og der er det altså vigtigt for os at signalere

forbrydelser et menneske kan udsættes for derfor var

også et stort behov for at netop voldtægtsområdet blev kigget efter i sømmene efter det sidste valg hvor vi blandt andet skruede op for straffene og satte et større arbejde i gang for at kortlægge myndighedernes indsats når der bliver indgivet en anmeldelse af voldtægt alle initiativer på området er vigtige det konkrete forslag som vi behandler nu har vi i dansk folkeparti overvejet meget nøje jeg vil gerne indrømme at vi flere gange har været tvivl om hvilke konsekvenser

hvis man gjorde det til lov og vi stiller os skeptiske over for forslaget vi vil gerne være med til at forbedre mulighederne for ofrene for voldtægt eller straffe gerningsmændene hårdere eller se på andre muligheder på det her område men jeg tror at det vil være meget vanskeligt for domstolene at håndtere det her forslag hvis det gøres til lov lad os tage

anklagemyndigheden skal bevise at der er foregået et

seksuelt samvær uden samtykke manden der er tiltalt erkender

har foregået et seksuelt samvær men mener at der klart er givet samtykke kvinden mener ikke

ergo skal man ind og se på hvad samtykket er i forslaget

omtaler man indirekte samtykke man må bare sige

lægges op til en helt stribe forskellige typer af tilkendegivelse der

man vil komme i en situation hvor det er påstand mod påstand og hvordan skulle man så i givet fald kunne dokumentere tingene hvordan skulle domstolene agere i sagen kommer det til at bevirke at den tiltalte skal bevise egen uskyld

et øjeblik siden da den socialdemokratiske ordfører var på talerstolen

man er uskyldig indtil det modsatte er bevist og vores store bekymring er

til at betyde at offeret vil blive mere udsat i en eventuel retssag

hvordan stiller man sig i i den situation det må jeg sige jeg synes er vanskeligt

det her er særlig enkelt vi må bare erkende at voldtægtssager i mange tilfælde er ekstremt komplicerede at håndtere for de forskellige parter vores

tilgang til forslaget skal dog ikke forstås som en lukket dør hverken over for at diskutere emnet eller

egentlig det princip som vi godt kunne tænke os bliver grundlaget i de her sager det er rigtigt at det altid i sådanne sager kan være svært at løfte bevisbyrden og i det her land er det jo sådan at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist det

måske ikke lige føler er indeholdt i

på den måde at det grundlæggende bare knæsætter princippet om at

seksuelle handlinger skal være frivillige og alle mennesker bestemmer over deres egen krop

nogle af de erfaringer der også er indhentet fra en stribe andre lande

lige præcis hvad der var op og ned i de sager så det vil jeg håbe ordføreren gør men altså en udstrakt hånd herfra

vi er jo helt enige om at der der er

at man næsten får lyst til at opgive alt på forhånd det er der efter forslagsstillernes vurdering imidlertid

herre rune lund og fru pernille skipper

af voldtægt er kompliceret og sådan må det nu engang være når man skal diskutere en så alvorlig forbrydelse som voldtægt er voldtægt er alvorligt at blive udsat for og voldtægt er alvorligt

alvorligt at blive hængt ud for at have begået og alvorligt at blive dømt for især hvis man er uskyldig

den her diskussion også kompliceret

men diskussionen er også kompliceret fordi det her beslutningsforslag efterlader

at parterne skal give samtykke til seksuelle aktiviteter det fremgår imidlertid ikke af forslaget hvem der skal bevise om der er givet samtykke skal den forurettede bevise at forurettede selv sagde ja på samme måde som forurettede i dag skal bevise at der er udøvet vold eller trusler om vold eller er det gerningsmanden der skal bevise at forurettede sagde ja ønsker enhedslisten i virkeligheden at vende bevisbyrden om så gerningsmanden nu skal bevise sin uskyld ønsker enhedslisten at gøre op med

af de allermest fundamentale retsprincipper nemlig at man i dansk ret er uskyldig indtil andet er bevist

det er uklart for mig hvem der har bevisbyrden

om venstre skal stemme for eller imod det her forslag for en omvendt bevisbyrde kan venstre absolut ikke støtte op om vi synes ligesom dommerforeningen straffelovrådet og professor eva smith at det vil være et fundamentalt opgør med dansk retspraksis

det er modbydeligt og det er helt utilgiveligt når kvinder udsættes for voldtægt derfor er det også essentielt at vi sikrer ofrene en retfærdig og tryg behandling gennem retssystemet i venstre er vi helt enige med forslagsstillerne i at vi skal hjælpe de mennesker der har været udsat for voldtægt eller seksuelle overgreb det var også på den baggrund vi kom med udspillet respekt for voldtægtsofre hvor vi blandt andet tog hånd om at strømline politiets håndtering af sager om voldtægt hvor der var fokus på at uddanne politi og anklagemyndighed

det var også på den baggrund at regeringen i december kom med udspillet retfærdighed for ofre et udspil der netop har til hensigt at sikre seksuelt misbrugte og voldtægtsofre en mere retfærdig behandling i systemet i den forbindelse er der nu igangsat undersøgelser af hvordan ofrene kan få en bedre og mere retfærdig behandling og derfor mener jeg også at vi bør afvente undersøgelsens resultat i den efterfølgende tid der kommer inden regeringen fremsætter flere forslag i venstre støtter vi ikke det her forslag vi ønsker at holde fast ved et af de allermest fundamentale principper i dansk ret nemlig at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist men vi vil gerne blive klogere på det her område og derfor

af en ny definition af voldtægt det vil sikre at alle partier i folketinget får det bedste vidensgrundlag

fremadrettet at træffe så afgørende beslutninger

det afgørende for os er at man i et retssamfund er uskyldig indtil det modsatte er bevist det som er vigtigt for os i forhold til

i højere grad at motivere domstolene til at tage udgangspunkt i de tilsagn eller ønsker eller mangel på samme som offeret

seksuelle handling voldtægten og i mindre grad lægge vægt på subjektive fortolkninger af hvordan offeret inden voldtægten blev gennemført i tiden op til havde danset

kort kjole der var på om man havde røde sko med høje hæle om man virkede indladende eller hvordan man nu kan formulere sig inden man som en gerningsmand gennemfører en voldtægt det handler simpelt hen om i forhold til selve gerningsøjeblikket for voldtægten at man i højere grad tager hensyn til offerets tilsagn og ønsker det er det der er baggrunden

hvem har bevisbyrden for at der foreligger et samtykke det er klart at

give offeret bedre vilkår det var derfor vi vedtog

respekt for voldtægtsofre det er derfor at vi har igangsat undersøgelser for netop at få strømlinet politiets indsats

vil de blive mødt af et politi der er klædt på til at tage imod en anmeldelse det er derfor vi har ændret den måde man faktisk journaliserer anmeldelser på det er derfor vi har sat fokus på bistandsadvokatens rolle

det bliver beskrevet meget tydeligt at samtykke skal gives frivilligt og være udtryk for den pågældendes fri vilje bedømt

er det vigtigste i den her sag at vi ikke får vendt bevisbyrden om

fundamentalt det er helt grundlæggende og der står ikke noget sted i beslutningsforslaget hvem der har bevisbyrden

når ordføreren kommer på talerstolen om

han så kan redegøre for hvem der har

bevisbyrden men det er fuldstændig afgørende for venstre hvem der

i forhold til to tusind og tolv der

en tredobling så alene det tal viser jo mig

går den rigtige vej og at vi hele tiden tiden

igangsætter initiativer på det her område

jeg ved snart ikke hvad jeg skal sige i forhold til det andet spørgsmål som ordføreren ordføreren stillede

det må stå for ordførerens helt egen regning som kvinde føler jeg

på ingen måde at der er nogen der har ret til at voldtage mig fordi jeg er kvinde men hvis fru trine bramsen har det sådan

jo stå for ordførerens egen regning

at venstre fuldstændig afviser at vi skal forpligte landets justitsminister på at undersøge om vi kan gøre vores

udfordring med voldtægt seksuelle forbrydelser er jo en smule anderledes end andre forbrydelser den seksuelle handling er ikke strafbar det er rent faktisk lovligt at have sex med hinanden det der er strafbart er hvis der er vold eller trusler om vold eller hvis

handlinger kan jo ikke sammenlignes med alle mulige andre forbrydelser og derfor er der selvfølgelig udfordringer for dommerstanden

bedømme om det er den ene eller den anden udtalelse der er den korrekte men det der er afgørende for mig

på kompromis med hvem der skal bevise hvad i

nej det er det grundlæggende rationale som ligger bag det beslutningsforslag som vi her behandler og det er i øvrigt som justitsministeren også anførte i sin tale et princip som i bevisførelsen i voldtægtssager flytter fokus fra

vil gerne slå fast at der påhviler folketinget det grundlæggende ansvar at sikre retssikkerheden for ofre for voldtægt og andre seksuelle krænkelser det er ingen uenige i jeg mener bare ikke at det er gjort ved det der foreslås her som samtidig piller

retssikkerhedsprincip som bør gælde for alle nemlig at

som forudsætning for lovlig seksuel aktivitet sjældent vil harmonere med seksuallivets realiteter

at bevisførelsen i sager efter en samtykkebaseret strafbestemmelse derfor i praksis formentlig vil komme til at koncentrere sig om hvorvidt der foreligger objektive omstændigheder i form af vold eller trusler

at der ikke foreligger et reelt eller stiltiende samtykke og det vil jo så altså også sige en bevisførelse som var det efter den gældende lovgivning det var derfor

straffelovrådets opfattelse at en samtykkebaseret kriminalisering af voldtægt eller andre seksuelle krænkelser i praksis ikke realistisk vil kunne tænkes anvendt på andre tilfælde end dem som er omfattet af de gældende bestemmelser om voldtægt jeg har sympati for forslagsstillernes hensigt med forslaget

jeg kan tillade mig at motivforske derhen at hensigten er at styrke voldtægtsofres retssikkerhed og sikkerhed for at gerningsmanden straffes og det tror jeg jeg kan

dog enig i straffelovrådets betragtning om hvordan en sådan bestemmelse vil virke i praksis

grundlæggende retsprincip at vi som borgere i et retssamfund er uskyldige indtil kriminelle handlinger er påvist

man kan bruge samtykkebegrebet det betyder også at man eksempelvis som vi har foreslået det kan

eksemplet med tre mænd og én kvinde så det taler

offerets fordel

valgte ordføreren jo at tage det ekstreme eksempel i sin

ordførertale men hvorfor er det at liberal alliance ikke er åben for at diskutere det her

og jeg er egentlig spændt på at høre forslagsstillernes udlægning af

om det harmonerer med fru trine bramsens

så længe udlægningen af forslaget er så relativt uklar som jeg synes den er indtil videre men nu har vi jo stadig væk til gode at høre forslagsstillernes udlægning af det

det noget som i bedste fald vil efterlade

lovforslag der ændrer den gældende voldtægtsbestemmelse

samtykke jeg vil i den forbindelse sige at vi er villige til at diskutere forskellige modeller for hvordan lovgivningen fremadrettet kan være baseret på samtykke jeg vil også sige at vi anerkender det grundlæggende retsstatsprincip selvfølgelig

gør vi altid når vi debatterer sager om retspolitikken her i

at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist

det er et grundlæggende princip i enhver retsstat som selvfølgelig også skal overholdes med den lovgivning der måtte komme i stedet for den nuværende men det er også rigtigt at vi ønsker at forbedre offerets retsstilling i de her sager

ingen tvivl om vi ønsker at

domstolenes side lægger vægt på offerets tilsagn eller ønsker eller mangel på samme

altså op til en lovændring som fundamentalt vil ændre på hvem der har har bevisbyrden og i hvert fald i min tolkning men men jeg kan jo blive positivt overrasket også fundamentalt vil ændre på det retsprincip at man i danmark og i det retssamfund som jeg

egelund til berlingske tidende at et sådant

så længe man ikke kommer ud på en juridisk glidebane jeg ved ikke om fru christina egelund kunne redegøre for hvordan man kunne gennemføre den her form for lovgivning

og det bør kalde på en kraftig reaktion fra folketingets side for vi har som samfund pligt til at beskytte vores borgere mod enhver krænkelse af den personlige integritet og derfor

hilser vi i alternativet enhedslistens beslutningsforslag velkommen vi må ikke være blinde over for at vi med den nuværende lovgivning ikke helt har formået at få vendt den her tendens

også gerne rette en stor ros til vores forhenværende forhenværende justitsminister søren pind i forhold til det udspil som

regering kom med for et års tid siden vi vil også gerne gøre mere

at stå bag voldtægtsofferet i hele processen fra anmeldelse til domsfældelse og til eventuel behandling

det har i hvert fald været noget vi har hørt tidligere og ikke nok med den alvorlige krænkelse som en voldtægt er

påføres offeret ikke sjældent fysiske og psykiske skader og derfor skal vi i højere grad lette processen for voldtægtsofferet

og overholde retsprincipperne problemstillingen muliggør ikke

vi må ikke forfalde til sort hvide holdninger

nuancerne frem i den her debat og det er ikke et valg imellem enten for eller imod en beskyttelse af voldtægtsofferet det handler om et meget bredere billede anklagemyndigheden er underlagt objektivitetsprincippet det betyder at enhver rimelig tvivl skal komme den anklagede til gode det har flere ordførere været inde på og vi mener ikke at vi hjælper voldtægtsofferet ved at skabe nye ofre b fyrre

forsøger at løse problemstillingen på en ny måde og som jeg indledte med at sige skal der nye løsninger til

at afhjælpe den her problemstilling med b fyrre vil man sende et klart signal om at samleje skal være frivilligt og baseret på samtykke af de involverede

en stærk signalværdi som ikke skal undervurderes

dog bekymret over om en ny definition af voldtægt som der lægges op til her med samtykke som det centrale reelt vil hjælpe

den bekymring vi har da seksuallivets natur ofte er at det kun er de involverede der er til stede ved voldtægten

det tit andre elementer der er afgørende

herunder tekniske spor og så videre hvis de ikke foreligger

bliver det en vurdering af parternes troværdighed det vil en samtykkebaseret

lovgivning ikke ændre på i hvert fald ikke

vi læser det som nævnt skal retssikkerheden være på højt niveau for den tiltalte flere eksperter og det er der også flere ordførere

er formand for dommerforeningen har advaret mod at indføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse netop på grund af usikkerheden med hensyn til retssikkerheden vi ønsker ikke et opgør med bevisbyrderne i dansk retspolitik det tror jeg heller ikke

ikke ønsker et opgør med det grundlæggende princip om at man er uskyldig til det modsatte er bevist og at bevisbyrden ligger hos den der anklager det får mig til at stille nogle spørgsmål som jeg mener er helt centrale i den her sag

hvis det stadig væk er den der anklager som skal løfte bevisbyrden hvori ligger så forskellen

anklager som skal bevise at der ikke forelå et samtykke

det leder mig til næste spørgsmål

at der vil komme så meget fokus på lige præcis samtykkespørgsmålet i retssagen altså kravet til at

fra nogle af de elementer som man lægger stor vægt på i dag nemlig om

som man lægger til grund for domsfældelsen svarene på de spørgsmål står uklart for os og jeg kan høre på debatten i dag at det gør de også for nogle andre

blandt andet derfor at vi ikke stemmer for det her beslutningsforslag i dag så på trods af at vi

mener vi altså i tråd med blandt andet eva schmidt og dommerforeningen at det vil have nogen positiv effekt på retspraksis faktisk er vi lidt bekymrede for hvilken effekt det vil have på retspraksis og alene af den grund mener vi ikke at vi kan stemme for

det er en reel bekymring vi tror på at der skal en kulturændring til det er noget helt andet vi skal starte med de små børn i de små klasser i forhold til at arbejde på den lange bane med hvordan vi respekterer hinanden som køn

der hvor vi står i dag med al respekt for de gode

er en debat som jo ellers har rykket sig her på det seneste netop fordi både socialistisk folkeparti de radikale og socialdemokratiet har meldt ud at det her

bestemmelsen som man ønsker for i højere

styrke ofrets stilling

med en klar tilkendegivelse fra alternativet i dag kunne have konkluderet at

også på det her punkt kan få styrket ofres retsstilling

handler jo ikke om at ændre på at man selvfølgelig er uskyldig indtil det modsatte er bevist men det er rigtigt at det handler om

retssystemet i forhold til at domstolene i højere grad skal lægge vægt på de tilsagn eller de ønsker eller mangel på samme

bekymrede for hvilken effekt det vil have i en retspraksis hvis man

den her samtykkebaserede definition så det er alene af den gode vilje med hensyn til ofret at vi har vores bekymringer

jo så måske redegøre for når han går på talerstolen

forstår hvordan man forestiller sig at det skulle gøre en forskel i praksis hvis det var samtykkebaseret

og dommerforeningen som også er ude og sige

om der er en effekt i praksis og hvis der er en effekt om den overhovedet

det som vi læner vores bekymring op

princip som vi ønsker også bliver udgangspunktet for voldtægtslovgivningen i det her land og det er rigtigt at når der så kommer en konkret retssag så skal der være bevisførelse så skal man løfte bevisbyrden men man vil i mindre grad skulle fokusere på for eksempel gerningsmandens subjektive vurdering af hvordan der blev danset eller

ofret havde på og det vil jo ikke være

med voldtægten det vil også indgå men trykket vil ligge et andet sted og det synes jeg er meget vigtigt at fremhæve i den her sag

større vægt på ofrets tilsagn og ønsker i forhold

en mand for at have begået voldtægt mod mig så vil det være mig der skal bevise at jeg ikke har givet samtykke

anke hvordan vil

til det efterspil der er den psykologiske behandling man

og så videre og hvis det initiativ der ligger det har jo allerede vist

må vi sætte endnu mere massivt ind i hele den proces det andet er at vi skal arbejde med vores unge mennesker i forhold til

sikre at de respekterer hinanden som mennesker og det starter nede i

forvalte ud fra de nuværende regler og nuværende lovgivning så vi ser ikke et behov for at ændre på det og som jeg sagde før ser vi kun at en eventuel indførelse af en samtykkebaseret praksis vil gøre det sværere i

retspraksis så vi ønsker

set ikke at ændre på det rum for

stoler på at vores

ikke nødvendigvis at vedkommende siger

bliver så store at de begynder at beskæftige sig med sådan

menneskers børn men jeg tænker

udspringer af

er anklaget måske kan sige jamen hun sagde jo ikke nej men sandheden er måske

tilstand hvor hun ikke

nogen hvis du ikke er sikker på at den anden vil det

og i øvrigt er i stand til at sige

retssystem én ting er jo signaler og hvad man kan sige til sine egne børn når de bliver unge og det her bliver relevant for dem

nu skal man bevise at man ikke sagde

at hun var meget fuld og så videre eller han var meget fuld det kan også

uanset hvad er det her hamrende svært

aldrig din skyld

har et rigtig godt forslag til hvordan

og seksten den ene bestemmelse er den gamle altså at voldtægt er samleje uden

og det er voldtægt er samleje med en person der befinder sig i en tilstand eller i en situation i hvilken den pågældende er

af stand til at modsætte sig handlingen jeg synes

en mulig vej at gå jeg siger ikke er vores konkrete forslag

der får os ud af den ellers vanskelige bevisbyrdediskussion som jeg ellers synes

har sagt nej og i en samtykkebaseret virkelighed hvor man

påvise at man havde sagt ja det er jo en måde at konkretisere det på så min konklusion er at

at vi kan konkretisere det her nye princip på en måde så det er en hjælp for

det skal være samtykkebaseret men konkretiseringen handler jo i virkeligheden bare

du skal sige nej og kæmpe imod

det betyder så også at de jo ikke kan give aktivt samtykke

forkert ord men en fin måde at balancere de hensyn

at både jeg og fru britt bager har

interesse ikke fordi de to ting går imod hinanden men

på hvordan man vægter sine udtalelser

radikale venstre dog stadig det her forslag selv om det fru zenia stampe

påvirket eller hvis man er i et meget ulige forhold det kunne også være et parameter jeg ved ikke om det er vores forslag

bare lige for at tænke højt her det skal vi også kunne

eller det kunne være hvor der var et stærkt socialt pres eller lignende så det er jo selvfølgelig også på den

det måske ikke så vidtgående som det enhedslisten har lagt

det er et skridt i den retning men

det kan åbenlyst også ses at det har været en udfordring for domstolene

er som mange allerede har sagt langtfra en selvfølge at et offer er i stand til at kunne modsætte sig

hvor der er kendskab mellem offer og gerningsmand på forhånd der er simpelt hen bare tilfælde hvor et offer hverken er i stand til at sige ja eller nej

er det altså heller ikke ensbetydende med at man har sagt ja

står her og skal drøfte det her fordi danmark har ratificeret istanbulkonventionen hvori det tydeligt fremgår som forslagsstilleren netop også nævner i beslutningsforslaget at samtykke samtykke skal være tungen på vægtskålen desuden anbefaler også fn og europarådet fokus på samtykke i voldtægtssager

england norge og australien har gjort det synes vi egentlig også at samtykke er vejen frem

som måske nogle gange kan have lidt svært ved at vurdere hvor grænsen

det er ikke en skriftlig kontrakt det er at man aktivt udtrykker et ønske om at have samleje enten gennem ord eller handling så det er de nærmere omstændigheder der skal definere det

kan høre kritikken går på at man med sådan en tilgang vender bevisbyrden på hovedet men det er altså ikke tilfældet det er jo stadig væk den tiltalte der skal bevise sin uskyld men det er blot præmisserne der ændres den anklagede beholder selvfølgelig sin retssikkerhed så det fortsat er anklagerens opgave at bevise at den anklagede er skyldig

om det var fysisk eller psykisk tvang men derimod at seksuelle relationer altid skal tage udgangspunkt i enighed og derfor kan sf også med glæde støtte op om

ordføreren så ikke give mig et eksempel på hvordan ordføreren forestiller sig at

forekomme hvordan vil forurettede være i stand til at løfte den bevisbyrde i

er jo i virkeligheden det som som forslaget her kan være med til ligesom

at modværge og anskrig ikke nødvendigvis

fokus på ofrene men jeg bliver nødt til at spørge igen har ordføreren gjort sig nogen tanker omkring hvad det vil sige at offeret skal bevise at der foreligger et samtykke for én ting er at vi

en anden ting er at vi skal

en voldtægtssituation til at fungere i et retslokale

kommer man efter min mening virkelig til at

så godt tænke mig at spørge ordføreren igen

det danske retssystem på lige fod med andre landes godt kan håndtere en bestemmelse hvor man giver kvinden nogle lidt

at det for mange ofre for voldtægt

dukke op i en retssag og sikre at der bliver lagt tilstrækkelig vægt på offerets syn

tilsagn og ønsker eller mangel på samme i tidsrummet for selve voldtægten i tidsrummet for akten i dag skal anklagemyndigheden bevise at en gerningsmand med trusler eller tvang havde til hensigt at foretage en voldtægt og at offeret ikke ønskede eller ikke signalerede at vedkommende ønskede sex men dels kan det være svært at bevise de trusler

psykiske tvang som ofte frem for decideret fysisk vold ligger til grund for voldtægt og dels vil det i mange sager kunne ende

fortolkninger af offerets adfærd og påklædning hvis man i stedet for har en lovgivning på området

det fremover motivere domstolene til i højere grad at tage udgangspunkt i offerets tilsagn og ønsker eller mangel på samme i tidsrummet for selve

offerets adfærd påklædning og signaler og det vil medføre en væsentlig forbedring af retsstillingen for

at det selvfølgelig er sådan som det altid skal være at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist men offerets tilsagn og ønsker

hvis vi snakker om sager hvor der kan være en meget stor aldersforskel hvor der er tale om at

en kvinde især hvor der

være tale om beruselse

en kombination af de tre forskellige muligheder og offerets tilsagn og ønsker eller mangel på samme i selve tidsrummet for akten skal i den sammenhæng tillægges større vægt for dermed at

at et menneske ønsker at medvirke til eller deltage i en seksuel handling

til enhver tid kan trækkes tilbage

og indikeret at man har lyst til en seksuel handling

at så har man ikke længere lyst

når vi siger at det ikke er så svært når det kommer til stykket

som sidder i den her sal ved at det er ret nemt at vide om en person har lyst til sex eller om en person ikke har lyst til sex det handler ikke om at man skal have alle mulige formularer med i baglommen hvor

om at man grundlæggende kigger på og er sikker på

det er jo ikke nødvendigvis sådan

det handler grundlæggende om at ændre retstilstanden eller retssikkerheden for ofrene så så der i højere grad bliver taget højde for netop de situationer som jeg for eksempel står og nævner her

sex uden samtykke opfatter vi som voldtægt det burde være almindelig logik har man ikke givet tilsagn ønsker man ikke sex er

at indgå i seksuelle aktiviteter med et menneske som ikke kan eller ikke vil afgive samtykke hertil krænker den grundlæggende ret som mennesker har til at bestemme over deres egen krop samtykke

kan selvfølgelig også kun gives af en person

og som er bevidst om situationen i en sådan grad at den pågældende er i stand til at

udelukker selvfølgelig at en person som er meget påvirket af stoffer eller alkohol eller medicin eller andet

til at give samtykke alene det vil være en præcisering i forhold til hvordan voldtægtssager kører ved domstolene

der er på området og som danmark

min glæde var stor og glæden var i det hele taget meget stor i enhedslisten da vi i august sidste år så at socialdemokraterne og radikale venstre og sf i et fælles indlæg i berlingske meldte ud at seksuelle handlinger uden samtykke

den udmelding fra efteråret sidste år at det her forslag er blevet fremsat af enhedslisten

været det eneste parti i folketinget som havde arbejdet for denne lovændring

ville vi kunne gennemføre den her lovgivning på den anden side af et folketingsvalg

kom et nyt flertal

mange gode argumenter og de kommer tit med meget vigtige indvendinger eller perspektiver på

som vi vedtager her i folketinget

forslag som de arbejder med går også under

de diskussioner vi ville skulle have i forlængelse af det her beslutningsforslag såfremt det bliver vedtaget fordi det jo er et beslutningsforslag og ikke et lovforslag

vi straks få forhandlinger i justitsministeriet hvor vi vil skulle fastlægge de nærmere rammer for hvordan en sådan lovændring

som repræsenterer voldtægtsofre at lægge ekstra tryk på for det er helt tydeligt

gang her og det er helt tydeligt at der er muligheder for at få lavet en lovgivning som i højere grad er i overensstemmelse med de værdier som

lovgivning som selvfølgelig samtidig respekterer de grundlæggende principper

uskyldig indtil det modsatte er bevist

ønsker at lave en lovgivning som samtidig med

i vores retsstat sikrer at domstolene i højere grad motiveres til at tage udgangspunkt i offerets tilsagn og ønsker eller mangel på samme når de her sager føres for retten vi ønsker med en samtykkebaseret lovgivning

forbedring af retsstillingen

side så det håber jeg også anerkendes

retning af at hvis vi får en samtykkebaseret model

det motivere domstolene til i højere grad at tage udgangspunkt i offerets oplevelse og ikke i lige så høj grad

en samtykkebaseret model i højere grad

for det forstår jeg simpelt hen ikke hvad er det lige præcis en samtykkebaseret model vil gøre af forskel i forhold til domstolenes opfattelse af offerets

hos den der anklager

det gøre en forskel i praksis hvis bevisbyrden stadig ligger hos den der anklager og

man også skal bevise at man ikke har givet samtykke hvis ikke der er nogen andre der har været til stede i et rum hvordan skal det her så i praksis

bevisbyrden ligger stadig hos den der anklager og det er vi enige om men man vil jo ikke kunne bevise noget hvis der ikke har været andre der har kunnet se det altså

hvordan praksis er forskellig fra

været meget tydeligt i en samtykkebaseret lovgivning hvis man

bevidstløs af stoffer eller alkohol

er det umuligt at give et samtykke det er en anden tilgang til voldtægt det er en måde

situationen for selve voldtægten og på de tilsagn

som som offeret kommer med i forbindelse med en retssag men det vil jo ikke

at man selvfølgelig er uskyldig indtil

at gøre klart men det leder jo så til et andet problem nemlig hvordan

løfte den her bevisbyrde hvordan skal forurettede løfte bevisbyrden hvordan skal forurettede bevise at

nu siger ordføreren at det selvfølgelig

har herre rune lund gjort sig om at

det helt naturlige at det skal være

en frivillig ting når to mennesker

vi jo har set eksempler gennem årene hvor der kan være tale om flere mænd som har gennemført en seksuel handling med én kvinde én kvinde hvor der kan have været stor aldersforskel og hvor der kan have været beruselse stoffer og alkohol involveret vil det være meget tydeligt med en anden tilgang til lovgivningen på det her område at der

være tale om samtykke det handler i virkeligheden også om at vi ser på hvordan

at vi i lovgivningen får slået fast at man har ret til at bestemme over sin egen krop

man er helt klar over at den anden person ønsker det

at se tingene på i forhold til den gældende retstilstand og det er en anden måde at se tingene på som vil

lund selv erfaringerne fra udlandet og netop erfaringerne fra norge viser jo

absolut ingen hensigtsmæssige virkninger er ved at lave en uagtsomhedsbestemmelse eller en samtykkebestemmelse tværtimod er dommene der er blevet afsagt i norge meget

hvis de var blevet afsagt i danmark det ligger der

studie om det leder mig bare frem til noget

så vi alle sammen kan blive klogere der kunne man eksempelvis

projekt ind man kunne invitere andre eksperter

om herre rune lund kunne være interesseret i at vi

side også ønsker at styrke ofrenes

problemstillingen på forskellige måder ved at inddrage organisationer fra civilsamfundet

ofrenes organisationer og eksperter og udenlandske erfaringer så mener jeg

vil være med til at kvalificere debatten

en kvinde er sammen med flere mænd

måtte være beruset eller ikke beruset og hvor aldersforskellen kan komme ind har

har ikke noget at gøre med at ældre kvinder ikke kan have sex med yngre mænd eller at modne erfarne mænd på omkring fyrre

til det offentlige som lovforslaget her omhandler som bekendt

måtte det her inddrivelsessystem efi lukkes ned i september to tusind og femten og hele den historie og alle de problemer det har skabt må siges at være en meget dyr arv fra den nuværende finansminister kristian jensens tid

som skatteminister problemer vi jo så stadig skal forsøge

i hele skattevæsenet var jo at man gav sig til at indhente effektiviseringer på baggrund af et system der endnu ikke virkede og som aldrig

det er altså nu et af de største enkeltstående problemer der har ført mange andre med sig i

synes jeg også det er fair at sige at venstre på det tidspunkt da man gjorde de her ting i i midten af

nullerne altså iværksatte arbejdet med efi dér

var advaret også af de daværende socialdemokratiske ordførere om at det her ville gå galt det skal så også synes jeg retfærdigvis siges at vi

i vores regeringstid stolede for længe på de forsikringer der kom fra leverandørerne om at systemet ville komme til at fungere indtil vi altså iværksatte den grundlæggende analyse af projektet der så blev færdig kort tid efter regeringsskiftet og hvor det blev den nye venstreminister

signaturprojekt fra kristian jensens tid som skatteminister i vk regeringen

rystende mange penge der ikke er kommet i kassen samtidig er det svækkende for tilliden til skat og og potentielt jo også

for skattemoralen vi har bakket op om at få gang i en manuel inddrivelse der kan fungere indtil man har et nyt system på plads og bakker op om den trinvise udvikling af et nyt system der kan understøtte inddrivelsen vi indgår i den aftale der er blevet lavet i november

også synes at det er nødvendigt igen at sige at den efter vores mening er utilstrækkelig når det handler om at genoprette skattevæsenet

taget fat på en række af de kontrolområder hvor indsatsen halter og hvor aftalen jo altså også er underfinansieret også når det kommer til inddrivelsesområdet frem til det konkrete lovforslag

med til at få inddrivelsen til at fungere effektivt igen hører en række forenklinger inddrivelseslovgivningen er og har været ganske kompleks det vanskeliggør sagsbehandlingen og gør inddrivelsen og gældsafviklingen mere indviklet og gør det samtidig meget svært hvis ikke umuligt

lovforslaget sker der altså en række effektiviseringer fordringer skal kunne inddrives med alle tilgængelige inddrivelsesmidler medmindre der er en særlig undtagelse i dag er det omvendt så der særskilt skal være hjemmel til at anvende lønindeholdelse og foretage

der sker en sanering og en samling af regelværket

man ophæver retten til at overdrage fordringer

ikke er inddrivelsesparate

er

de renter der dagligt tilskrives fremover bliver der altså maksimalt tolv forskellige så den absolutte forældelsesfrist på ti år regnes fra den første i måneden efter at renten

stiftet at man overhovedet kan tro at man kan lave et fuldautomatisk inddrivelsessystem med tre hundrede og fem og tres forskellige forældelsesfrister er jo lidt

retssikkerhed det er nødvendigt efter vores mening

skatteministeren og hans parti har ofte lagt skattevæsenet eller socialdemokratiske skatteministre for had fordi de arbejdede for at nedbringe skattegabet og skattegælden og lod hensynet til fællesskabet eller en kollektiv retssikkerhed veje

vil skatteministeren så øge muligheden for at skat kan gennemføre udpantning for borgeres gæld og i det hele taget forskellige skærpelser

en øget bevidsthed om at begge typer af retssikkerhed findes og er nødvendig at tage højde for når man er skatteminister og skal bedrive skattepolitik afslutningsvis vil jeg sige at lovforslaget her gør skats muligheder for at få udestående gæld i kassen bedre lovgivningen bliver mere enkel så et nyt it system kan udvikles og medarbejderne i skat dels kan lykkes med at nedbringe eksisterende gæld dels kan forhindre at vi igen skal se en helt uholdbar og galopperende vækst i skattegælden socialdemokratiet kan altså som det nok er fremgået

og jeg skal på vegne af morten østergaard der har måttet dække ind for en kollega andetsteds sige at det også

radikale venstres stilling til

at gælden nu er helt oppe på astronomiske hundrede milliard kroner det har været en utrolig lang proces og skal man lige slå ned på nogle få punkter

har gjort at det at det gik galt med de gamle systemer så er det jo blandt

det man kalder normaliseringen af data men også det faktum at

umuligt at udvikle et

højde for de mange forskellige fordringstyper

kunne være og forældelsesfrister det

om at man vil lave en ny it understøttelse og for at det kan lade sig gøre er vi nødt til at lave en lovgivning som er mere simpel og derved

inddrivelsesrente man bruger til det her nu skal bruges på flest mulige fordringer

at det er den samme rente hele vejen rundt

giver rigtig god mening hvis man fremadrettet skal have

meget taktisk præget her synes jeg faktisk

og ordentlig vis en bred gruppe som løfter dette ansvar er regeringen socialdemokratiet dansk folkeparti og det radikale venstre dette lovforslag er således en del af en bred politisk aftale om et nyt og et bedre skattesystem som blev indgået i november to tusind og seksten lovforslaget er en konsekvens af oprydningsarbejdet efter efi efi der blev lukket ned i september to tusind og femten da ministeren blev opmærksom på at systemet blandt andet inddrev forældede fordringer et af hovedproblemerne med efi var at systemet ikke kunne operere med de mange særregler

et generelt kompliceret lovgrundlag og derfor førstebehandler vi i dag et skridt i retning af at få en mere velfungerende inddrivelse og en klar regelforenkling på området

et helt nødvendigt og afgørende skridt på vejen mod et nyt og effektivt it system intentionen med dette forslag er blandt andet at forenkle inddrivelsen og dermed bane vejen for en bedre inddrivelse af fordringer fremover det vil blandt andet medføre at alle inddrivelsesskridt skal kunne anvendes over for flest mulige fordringer

af forældelsesfrister for renter reduceres betragteligt fra op til tre hundrede og fem og tres årlige per fordring til tolv

det er nødvendigt at skat formår at inddrive fordringer effektivt så danskerne

betale deres skat i forvisning om at det gør alle andre også derfor skal inddrivelsen fungere bedre det arbejder vi på og det her er det første skridt på vejen mod et nyt og et bedre inddrivelsessystem og på den baggrund kan jeg meddele at venstre naturligvis bakker op

meget teknisk og man må også sige at de høringssvar vi har fået

og at de hørte organisationer også kun i begrænset omfang har kunnet gennemskue

at man på en lang række måder vil

at den bedre kan systemunderstøttes og det er der i udgangspunktet rigtig mange gode argumenter for

blandt andet overgå fra en lang række særregler for forskellige typer

forskellige lovgrundlag for inddrivelse der er fem sider

man kan se i lovforslaget hvis man er interesseret i at læse dem

i stedet være en negativ afgrænsning hvor alt som udgangspunkt kan blive inddrevet ved hjælp af lønindeholdelse og udpantning medmindre der aktivt står

i udgangspunktet noget som som vi for eksempel synes er positivt hvis jeg må fremhæve et

som også er positivt så er det ophævelsen af særreglerne i

lovgivningen hvor man også prøver at sanere lovgivningen sådan

også det der hedder ophævelse af adgang til at overdrage fordringer der ikke er inddrivelsesparate og der står følgende i lovforslaget det er derfor målsætningen at det system som skal it understøtte den fremtidige inddrivelse af gæld til det offentlige skal være mindre komplekst end efi og som et led

det tanken at fordringer der overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden så vidt muligt skal kunne udsættes for alle inddrivelsesskridt det vil sige afdragsordninger lønindeholdelse modregning udpantning

så kravene til systemunderstøttelsen minimeres

på den ene side skrives der at man vil droppe særbehandlingen af ikkeinddrivelsesparate fordringer nu skal man kunne rykke på alle fordringer men man mener så også at fordi man samtidig skal have en betalingsevnevurdering

der ligger måske nogle uklarheder her der er fald nogle ting som vi har tænkt os at spørge ind til under

det samme gælder ændring af reglerne om dækningsrækkefølge hvor der lige nu er en række regler for hvilke typer fordringer der skal dækkes først og hvem der kommer i anden række for eksempel kommer bøder før underholdsbidrag

det er også meget teknisk men det har vi også nogle spørgsmål til i forhold til hvordan borgernes retssikkerhed

jo den sidste ting jeg vil nævne er restanceinddrivelsesmyndighedens retskraftvurderinger af fordringer med tvivlsom retskraft det handler

i lovforslaget står der at det foreslås at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om de retskraftvurderinger der skal foretages af restanceinddrivelsesmyndigheden som led i

som den fejlbehæftede systemundersøgelse fra efi har bidraget til og som indebærer at størstedelen af de fordringer der er modtaget til inddrivelse inden ottende september og femten hvor restanceinddrivelsesmyndigheden suspenderede systemunderstøttelsen fra efi har tvivlsom retskraft hvad betyder det hvad vil det få af konsekvenser at skatteministeren selv kan fastsætte nærmere regler om dette altså en åbning for at der

afskrives milliardstore beløb ud fra en vi skal videre dagsorden eller hvad er det præcis

i hvert fald noget som vi har tænkt os at spørge lidt ind til men vores samlede opfattelse vil sådan set være

vi som udgangspunkt er positive over for det her at der er nogle regelforenklinger som er gode men der er også en lang række spørgsmål som vi bliver nødt til at stille til det her meget

vil forenkle bekendtgørelsen på området som flere har været inde

er baggrunden for lovforslaget imidlertid

meget ærgerlig baggrunden

kompleksiteten på inddrivelsesområdet har været så stor og så forgrenet at det i praksis har umuliggjort indfasningen af det milliarddyre digitale inddrivelsessystem efi det system har fået meget skældud af os politikere

andre noget af det har givetvis også være

ikke fra politisk side været så gode til at erkende at vi selv bærer en stor del af ansvaret idet kompleksiteten

på området har været så høj at det har været utrolig svært

digitalisere området og dermed opnå nogle

nu tager man altså et skridt på området og forenkler det er er rigtig godt som de øvrige

eksempel som jeg synes er værd at nævne

det er at antallet af forældelsesfrister for renter reduceres fra tre hundrede og fem og tres til tolvte

siger noget om hvilken

her på området til sidst vil jeg blot sige at

at få involveret nogle af de mange dygtige private virksomheder som jo i forvejen er højt specialiseret i at inddrive gæld vi synes at man burde tage dem med når der skal inddrives gæld

skrevet ind i den aftale som ligger til grund for det her lovforslag at det skal man se på det håber jeg man vil

det handler simpelt hen om at når vi har virksomheder som gør det her på en lang række andre områder og er meget effektive

på det her område hvis det kan lede til en mere effektiv inddrivelse og

er blevet nødt til at lukke brugen af efi systemet

grønne eller sorte streger under resultaterne endnu vi ved ikke hvordan det kommer til at gå om vi får de systemer vi skal bruge om vi får de ressourcer ind i skat

der skal bruges for at få tingene på ret køl men

mange positive tendenser meget af det der er blevet råbt og skreget på det

køber og sælger skal sidde tæt på hinanden

se hvordan det vi nu skal have til at fungere rent

i fremtiden regeringen er jo ikke herre over hvordan et it system

derfor er det vigtigt for os i alternativet selv om vi kan

mange af de nedskæringer der er sket på skatteområdet

og vores digitalisering af det er også førende i verden

to mindre jeg tror

der bliver taget hånd om det det er kommunernes ressourcer

en del af det her mere effektive inddrivelsesapparat der bliver lavet en undersøgelse af hvad der skal bruges og

ressourcerne følger med så er der nævnt

dem der vil have sværest ved at betale fordi de måske har økonomiske forhold der er

ligesom der bliver gjort i dag vil blive kigget på de økonomiske forhold hos den enkelte og

muligt det er egentlig det eneste

overvejet at stille et enkelt spørgsmål

nu taget godt nok hånd om det men summa summarum må det være

skal have regningen og skal betale så må vi så finde ud af hvordan vi kan hjælpe med at betale på en ordentlig måde så man ikke bliver efterladt uden håb andetsteds

der går tabt for staten

ansat kan inddrive per år men vi er også enige i enhedslistens bemærkninger at forslaget giver anledning til en række afklarende spørgsmål som vi gerne søger belyst i udvalget så i

er vi positivt afventende

kan det konservative folkeparti naturligvis bakke op om

vi også er en del af aftalen om et nyt skattevæsen det er naturligvis dybt problematisk når der er mistillid til vores skattevæsen man kan ud fra nogle ideologiske betragtninger have nogle holdninger til hvorvidt vi skal betale mere eller mindre i skat

for mig er der primært tre forhold som er afgørende i

først og fremmest synes jeg det er afgørende at man som skatteborger kan have tillid til skat når man oplever at man betaler en relativt stor del af sin indkomst i skat hvad enten det er indkomstskat forbrugerafgifter

også kunne forvente at inddrivelsen fungerer og at andre ikke kan spekulere i at snyde på vægten det handler om tillid og det handler om den

tab af skatteprovenu når inddrivelsen ikke fungerer effektivt ender vi med at mangle nogle skatteindtægter

vil jeg fremhæve det urimelige i at andre må betale det som nogle ikke betaler

det er ikke rimeligt af hensyn til de tre ting skal vi have et inddrivelsessystem som virker som er effektivt

er nu sat et arbejde i gang med at udvikle et nyt it inddrivelsessystem som skal tage over efter det nu lukkede efi system for at

gennemfører vi med lovforslaget som vi behandler nu nogle forenklinger for inddrivelse forenklingerne vil samtidig medvirke til at gøre inddrivelsen mere gennemskuelig ikke mindst for borgerne og måske allervigtigst begrænser vi med forenklingen risikoen for at havne i de samme udfordringer som vi gjorde med efi det konservative folkeparti er varme tilhængere af forenklinger af regler i det offentlige særlig på skatteområdet

i retning af at få skabt en velfungerende og effektiv inddrivelse

har sagt en del gange før nemlig at det efter min opfattelse som skatteminister

ret eller rimeligt at andre borgere skal betale for dem

berolige den socialdemokratiske ordfører herre jesper petersen med

en omkostning for dem der betaler og det er simpelt hen

den kollektive retssikkerhed som jeg ved ligger socialdemokratiet meget på sinde det

interesse for staten og for fællesskabet

også og det er så den dimension jeg lægger oveni og

derfor skal det altså også foregå

sig gældende i forhold til til efi

jo altså slukkede for den ottende september to tusind og femten da man stoppede al automatisk inddrivelse af gæld

efi ikke fungerede var at systemet skulle tage højde for en lang række særregler og et meget indviklet

har aftalt at iværksætte en række initiativer så inddrivelse af gæld til det offentlige kommer på fode igen

forhandlingsklima der er i den kreds af partier der står bag investeringsaftalen hvor vi investerer op mod syv milliard kroner og skal ansætte op mod tusind flere medarbejdere i

tyve end dem der er i skattevæsenet i i dag

ikke taler ordentligt til hinanden er

den aftalekreds vi har og i øvrigt den proces vi har kørt

en række andre forslag for at få genopbygget

til skattevæsenet et godt eksempel på at

den fremstilling ikke er

også være plads til men vi er enige om og det er jeg som skatteminister glad for at vi skal have et skattevæsen hvor systemerne nedenunder fungerer

kvittere for i lyset af erfaringerne med efi

er det nødvendigt at forenkle reglerne på inddrivelsesområdet og ophæve en lang række særregler og som flere ordførere

helt afgørende for udviklingen af it systemet

ikke selv udvikler i skatteministeriet men som man har købt

en vare der var på hylden og som man så får rettet til man har også lært af

man kan få it understøttelse og fokus på forenkling af det nye it system har således været drivende

det lovforslag som vi førstebehandler her i dag udmønter de forenklinger

af de grundlæggende elementer og strukturer i

det nye it system fremadrettet kan der blive behov for at fremsætte andre lovforslag der tager sigte på at understøtte den videre udvikling af det nye it system og den fremadrettede administration

su modtager der har fået

ikke betaler af på det og har misligholdt det

lån og strafprocessuelle omkostninger fremadrettet forrentes på samme måde som hovedparten af al anden offentlig gæld

under inddrivelse det har ikke noget med lovforslaget som sådan at gøre men det har jo noget med

hensyn til udviklingen og understøttelsen af det nye it system ud fra et ønske om at gøre det så enkelt som muligt den samme rentesats gælde på flest mulige

hvis jeg lige kort skal respondere på et par ting som blev nævnt her under

for det gode og konstruktive forløb der har været i forhold til enhedslisten

der gør at jeg som skatteminister pludselig kan afskrive fordringer for et stort milliardbeløb den afskrivningsøvelse der har været snak om kommer der til at være politiske forhandlinger om

løse det afskrivningsproblem der kan vi ende med at

til et lovforslag men så skal det selvfølgelig behandles her i folketingssalen den bemyndigelse der ligger i lovforslaget

om fordringerne er retskraftige det vil sige

har drøftelser med kommunernes landsforening om hvordan vi sikrer at deres ønske om at overtage en del af inddrivelsesopgaven

det er jo i sidste ende et spørgsmål som

forhandlingerne om kommunernes økonomi

mig men ovre i finansministeriet men jeg er

jeg sige tak for en god modtagelse og meddele folketinget at hvis der måtte være spørgsmål både her i salen i dag og under udvalgsbehandlingen så vil jeg glæde mig til at svare på

hvor der var meget entydigt fokus på én type retssikkerhed

den individuelle og her er der et lovforslag hvor man tydeligt også tager højde for den kollektive retssikkerhed altså at vi skal have de penge ind som folk skylder fordi ellers er det alle andre der kommer til

de forhandlinger der har været det at nå frem til en aftale om det her er

jeg enig i men vi har jo ikke kunnet nå hinanden når det handler om at styrke skats indsatsområder og det begræder jeg stadig

at når skatteministeren nu så entydigt får sagt at det var en klar fejl at gøre som kristian jensen i sin tid som skatteminister gjorde med efi systemet og at

at man vil være villig til at prioritere skattevæsenet højere og få det genoprettet og at finansministeren vil være lydhør hvis det er noget som skatteministeren kommer til ham

så spørgsmålet skal egentlig gå på om der er sket nogen ændring i regeringens

vel som dem der var i vk regeringens levetid

som man ikke gjorde rigtigt og som har ført til en lang række problemer som vi står med i dag

at der er nogen uanset hvilken partifarve

har haft en dagsorden om at skattevæsenet ikke skulle fungere tværtimod

for skattevæsenet hvor meget man kunne effektivisere hvor meget man

bred kam og det vil jeg godt anerkende det gælder mit eget parti og det

set også mit indtryk at det gælder spørgerens

føre til at man vil bruge rigtig mange penge

muligt at finde penge til det men jeg har noteret mig det ønske fra socialdemokratiet

og fra en række andre partier og jeg må da også erkende som skatteminister at der er områder hvor der er behov for at øge kontrolpresset så jeg håber

penge til det i nogle af de forhandlinger vi kommer til at få